af forslaget det vil jeg komme nærmere ind på

offentlighedslov bygger på en bred politisk aftale som vi er en del af det vil jeg også komme nærmere ind på de tre bestemmelser der foreslås ophævet med lovforslaget fastsætter alle tre undtagelser fra retten til aktindsigt det drejer sig om lovens § to og tyve

ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen meget mundret det er alle tre bestemmelser der blev indført med den nye offentlighedslov

den blev vedtaget i juni tretten og trådte i kraft den første januar året efter loven har altså nu fungeret i lidt over to år loven afløste den tidligere gældende offentlighedslov der var fra nitten

fem og firs den nye lov baserer sig på en politisk aftale indgået mellem de daværende regeringspartier socialdemokraterne det radikale venstre og socialistisk folkeparti samt venstre og det konservative folkeparti den nye lov og den politiske aftale baserer sig på et grundigt forarbejde fra den såkaldte offentlighedskommission der havde fået til opgave at udarbejde et udkast til en ny offentlighedslov formålet med kommissionens arbejde var at udbygge offentlighedslovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol og at tilpasse den til nutidens forhold der blev især sigtet til den udvikling der er sket i forhold til brug af statslige selskaber udlicitering digitalisering og ændrede samarbejdsstrukturer i forvaltningen det forslag som

udarbejdede var i al væsentlighed det samme som et stort flertal i folketinget vedtog

og grundprincipperne fra den tidligere gældende lov der var dog samtidig en række nye regler der er på en række punkter tale om regler der udvider åbenheden i den offentlige forvaltning

er også regler der indskrænker åbenheden i forhold til den tidligere gældende lov og jeg vil gerne fremhæve nogle enkelte af de ændringer der skete

med den nye lov skete der en udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte kommunernes landsforening og danske regioner samt visse statsligt ejede selskaber der er indført en ret til såkaldt dataudtræk det vil sige at myndighederne skal sammenstykke data fra deres databaser

udvidelse af den såkaldte ekstraheringspligt der nu også omfatter såkaldte interne faglige vurderinger det vil sige at der er adgang til det faglige grundlag bag lovforslag og andre politiske initiativer også når de kun fremgår af interne dokumenter der er altså tale om væsentlige udvidelser af åbenheden det er måske en lidt overset del af den diskurs der har været om loven sagt

af en række udvidelser som har fundet sted men man kan konstatere at fokus i forbindelse med debatten om offentlighedsloven ikke har været på at undersøge og belyse de udvidelser af åbenheden der er sket med loven både før og efter lovens vedtagelse har der i stedet i den offentlige debat udelukkende været fokuseret på de begrænsninger af åbenheden

i den forbindelse har fokus særlig været på de nye bestemmelser i § syv og tyve nummer to og § fire og tyve som foreslås ophævet altså ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen før jeg siger noget nærmere om disse to regler

lige sige lidt om den såkaldte kalenderregel som også foreslås ophævet efter bestemmelsen omfatter retten til aktindsigt ikke sager om førelse af kalenderen bestemmelsen udvider en bestemmelse i den tidligere gældende lov der undtog ministres kalendere for aktindsigt bestemmelsen herom baserede sig på en bred aftale fra to tusind og ni mellem den daværende regering

socialistisk folkeparti og det radikale venstre udvidelsen indebærer at alle kalendere der føres af offentligt ansatte som led i tjenesten er undtaget fra aktindsigt

ikke kun ministres bestemmelsen baserer sig på et forslag fra offentlighedskommissionen kommissionen lagde blandt andet vægt på hensynet til de ansatte og den utryghed de ville kunne have omkring begæringen om aktindsigt i deres kalendere

nogle af de samme hensyn der ligger til grund for

politiske processer begge bestemmelser har til formål at beskytte de politiske processer som er en uundværlig del af udarbejdelsen af lovforslag og andre politiske initiativer

reglerne sikrer at der er mulighed for internt i en regering med tilhørende embedsapparat og i en forhandlingssituation med forskellige partier at udveksle forslag synspunkter og ideer uden at der er indsigt heri det der groft sagt er indsigt i er det endelige resultat og de faktiske oplysninger og faglige vurderinger der har ledt frem til resultatet men ikke de foreløbige forslag eller meningsudvekslinger som har været en del af processen

når man hører debatten får man nærmest det indtryk at hensynet til at beskytte den interne beslutningsproces i en regering og i politiske forhandlinger ikke er et legitimt hensyn man får det indtryk at det bedste ville være at drøftelser mellem ministre om hvad indholdet af politiske initiativer skal være og drøftelser mellem en regering og partiernes ordførere om politiske aftaler

i fuld åbenhed det er jeg dybt uenig i der er næppe nogen organisation virksomhed forening eller andet der kan fungere uden at have interne drøftelser som man ikke deler med andre om hvad man skal lande på af løsninger i forskellige situationer det gælder for politiske partier det gælder for andre foreninger og det gælder også for regeringer særlig hvis man beskæftiger sig en smule med demokratiets tilstand i dag og deltager i beklagelserne over alt det proces vi hele tiden ser omtalt i medierne så burde man egentlig have forståelse for det jeg taler om her

det er jo så derfor vi har en offentlighedslov men hvis man slet ikke anerkender at også regeringer med tilhørende embedsapparat har behov for at kunne udveksle ideer synspunkter og forslag både internt og under politiske forhandlinger uden at der kigges med så er debatten for mig at se kørt ud ad en tangent

med den ny offentlighedslov har ramt det rette snit på dette punkt det kan man naturligvis men der er en tendens til helt at miskende de hensyn der ligger bag reglerne

der er sådan set ikke noget nyt i at hensynet til den interne og politiske beslutningsproces beskyttes med offentlighedsloven det er der også en kraftig tendens til at overse når det med store overskrifter beskrives beskrives hvor ofte ministerbetjeningsreglen har været anvendt glemmes det ofte at en stor delmængde af det der undtages formentlig også ville være undtaget efter de tidligere gældende regler også efter den tidligere gældende offentlighedslov kunne en række dokumenter således undtages fra aktindsigt ud fra hensynet til den interne og politiske beslutningsproces reguleringen i nitten fem og firs loven var imidlertid noget mere tilfældig og usammenhængende end det er tilfældet i dag før den ny offentlighedslov kunne man således undtage dokumenter udvekslet mellem ministerier om lovgivning fra aktindsigt men ikke dokumenter udvekslet om bekendtgørelser eller andre politiske initiativer man kunne undtage dokumenter der var udvekslet mellem kontorer og afdelinger af myndigheder men hvis dokumenter blev udvekslet

med andre ministerier var det undergivet aktindsigt man kunne undtage dokumenter der var udarbejdet

selv om de var udvekslet mellem ministerier men hvis dokumentet var udarbejdet med henblik på drøftelser på embedsmandsniveau

det undergivet aktindsigt med den nye lov er der lagt et mere klart snit der fokuserer på den sammenhæng et dokument udveksles i og hvis udvekslingen sker som led i en politisk beslutningsproces er dokumenterne som udgangspunkt ikke undergivet aktindsigt det snit kan man være enig eller uenig i men der er et hensyn at tage til den interne og politiske beslutningsproces og det er der altså ikke noget nyt i

det forslag vi behandler i dag er sådan set et rigtig godt eksempel på de tendenser i debatten om

overhovedet ikke anerkendes

en række typer af dokumenter der også var undtaget fra aktindsigt efter den tidligere gældende offentlighedslov der lægges med forslaget blandt

og tyve og der lægges ikke op til at sætte noget i stedet der lægges således ikke op til at genindsætte de bestemmelser der fandtes i den tidligere gældende

offentlighedslov til beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces det er ret bemærkelsesværdigt det indebærer

vil der være adgang til aktindsigt i dokumenter der udarbejdes til og forelægges for regeringsudvalg

dokumenter der udstiller uenigheder mellem partierne i en flerpartiregering eller dokumenter som blotlægger en regerings politisk taktiske overvejelser det kan man mene at der skal være aktindsigt i men det er i givet fald et voldsomt nybrud som regeringen

aftalen at folketingets ombudsmand skal anmodes om at redegøre for om myndighedernes praksis efter bestemmelserne er i overensstemmelse med reglerne på baggrund af ombudsmandens udtalelse skal justitsministeriet udarbejde en redegørelse om erfaringerne med bestemmelserne og med loven i øvrigt og

den redegørelse vil vi komme til at debattere her i folketinget jeg tror det er meget vigtigt at vi på den måde får et grundigt og konsolideret arbejde at basere vores diskussioner om offentlighedsloven på og i kredsen af partierne bag den politiske aftale er vi gået i gang med at drøfte den nærmere proces for evalueringsforløbet og den kreds skal mødes igen inden for kort tid så for at opsummere regeringen er imod forslaget men vi er enige i at man skal se på erfaringerne med de nye regler det er der lagt spor ud for den proces drøftes lige nu mellem aftalepartierne bag

folketingsmedlemmer

ophæves og det vil i praksis betyde

går vi langt videre end ændringen i to tusind og tretten med forslaget her kan selv interne dokumenter fra eksempelvis k udvalgsmøder og andet offentliggøres det mener vi ikke er hensigtsmæssigt jeg vil også konstatere at

vi socialdemokrater er en del af et forlig om netop offentlighedsloven hvorfor vi heller ikke kan støtte forslaget her når vi indgår en aftale indgår vi en aftale og drøfter eventuelle ændringer i en forligskreds vi konstaterer at der er indkaldt til møde om den kommende evaluering af offentlighedsloven i netop forligskredsen og her tager vi drøftelserne om

kan følge med så meget som overhovedet muligt i hvad der foregår i magtens centrum for demokratiet og de politiske processer er i virkeligheden noget der skal gøres for borgernes skyld af politikere befolkningen selv

det også kun fair at man giver pressen og dermed borgerne de bedste muligheder for at kunne følge og kontrollere magthaverne

lang tid stået klart at flere store sager aldrig var kommet til offentlighedens kendskab hvis de indskrænkninger man gjorde da man lavede reglerne om havde været gældende før og det er altså meget alvorligt den sidste offentlighedslov ser vi derfor som et skridt i den helt forkerte retning vi ønsker at gå den anden vej og derfor er vi også med til

forslaget sammen med enhedslisten og alternativet

tingene i den rigtige retning det drejer sig om åbenhed i forhold til kalenderføring ministerbetjeningsreglen og dokumentudveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer

også igennem dagspressen lyttet mig frem til at det specifikt er disse områder som de konservative sf og de radikale ønsker at lave om eller helt afskaffe det var ellers partier der var med til at vedtage offentlighedsloven i sin tid

jo ingen skam at blive klogere det er faktisk godt nok hvis man selv indser at man har lavet noget man ikke kan være stolte af og derfor vil være med til at lave det om nu har de partier så chancen for at trække det i den rigtige retning

udvidelser af åbenheden loven også har medført og den kendsgerning leder meget fint over til forslagsstillernes motivation for at fremsætte dette lovforslag

ønsker forslagsstillerne at sikre åbenhed og offentlighedens mulighed for aktindsigt i magthavernes arbejde for derigennem at sikre indsigt i den demokratiske politiske proces og for at opfylde dette ønske vil forslagsstillerne ophæve tre bestemmelser i den

første januar to tusind og fjorten offentlighedsloven er som bekendt baseret på et grundigt arbejde fra

og som ministeren nævnte var offentlighedskommissionens forslag i al væsentlighed det samme som det forslag der blev vedtaget om den nye offentlighedslov og offentlighedsloven blev vel at mærke vedtaget af et bredt flertal i det her folketing

to og tyve fire og tyve og syv og tyve nummer

ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen og særligt de to af de her tre bestemmelser har været heftigt debatteret her tænker jeg selvfølgelig på

og folketingspolitikerreglen begge bestemmelser har til formål at beskytte de processer som er en uundværlig del af det politiske arbejde for disse to bestemmelser er med til at sikre et fortroligt rum til forhandling mellem embedsmænd ministre og folketingspolitikere man kan måske sige at bestemmelserne

de mellemregninger der en del af den politiske proces og spørgsmålet er så om de her mellemregninger har betydning for offentligheden og for den enkelte borger

betydning for borgeren at det endelige politiske resultat for det er det der får betydning for borgerens hverdag det er farligt at undervurdere og negligere vigtigheden af et fortroligt rum for det er afgørende at vi har et fortroligt rum til drøftelser der får stor betydning for mange mennesker men behovet for at have et fortroligt rum er altså ikke noget der er begrænset til politik det behov gør sig også gældende for blandt andet virksomheder og foreninger og vi er nødt til at sikre en balance hvor vi på den ene side tager hensyn til åbenheden mens vi på den anden side tager hensyn til at de politiske processer er brug for dette fortrolige rum samlet set

vi i venstre ikke støtte det her forslag og det er der flere grunde til for det første bygger den nuværende offentlighedslov på en bred politisk aftale som venstre er en del af det var en aftale som vi indgik under den tidligere regering og det er en aftale vi har tænkt os at stå ved som bekendt er det en del af denne aftale at der skal igangsættes en evaluering når offentlighedsloven har eksisteret i tre år vi er allerede i gang med en møderække i forligskredsen og da vi i venstre mener at vi skal lovgive med grundighed og eftertænksomhed mener vi selvfølgelig også at vi bør afvente resultatet af den evaluering der sættes i gang om mindre end et år

vi simpelt hen ikke enige i forslagets konkrete indhold og for det tredje finder vi det ligesom ministeren problematisk at man i lovforslaget lægger op til helt at ophæve § fire og tyve uden at erstatte bestemmelsen med noget andet

der sad en koalitionsregering af venstre og konservative her i landet og dengang kunne den daværende regering ikke få opbakning til

lige præcis de tre paragraffer

som vi diskuterer her i dag alle partier uden om den daværende vk regering var enige om at det var en utrolig dårlig idé

vælgerne gav massiv opbakning til de partier der

den nye offentlighedslov skulle ske indskrænkninger i offentlighedens adgang

bredt flertal imod disse indskrænkninger af åbenheden imidlertid valgte de tre nye regeringspartier

stemte altså fuldstændig modsat af hvad de havde sagt før valget og indførte disse indskrænkninger i åbenheden i forvaltningen indskrænkninger i borgernes indsigt i hvad der sker i magtens maskinrum

det er åbenbart sådan at når man kommer ind i ministerierne allierer man sig med magten men heldigvis er det også sådan at når man kommer ud igen løsnes den alliance på ny

derfor kan vi jo se at i hvert fald både det radikale venstre og sf virker som om

bedre og traditionelle holdninger og også det konservative folkeparti er ude i en bevægelse af samme art

man må næsten gå ud fra at de fleste forventer at hvis vi ikke skal have en venstreregering kommer der en socialdemokratisk etpartiregering for det er kun de to partier

står på mål for disse indskrænkninger

men hvorfor nu det fordi det her jo i virkeligheden er systemets lov og ikke befolkningens lov

at magten og systemet tager indflydelse og indsigt fra borgerne og tiltager den til sig selv

jeg til fulde men disse tre paragraffer har dybest set til formål at beskytte staten imod de borgere

der har haft til formål at beskytte regeringen imod dets eget folk der har været store

det her er jo med en formulering fra den tidligere radikale leder margrethe vestager

som politiker gøre for at man ikke kan gennemføre den politik man ikke kan få flertal for men hvis man

politik end den man faktisk har flertal for som

jeg synes vi skal til at gøre det godt igen så jeg er utrolig glad for at se de nye positive signaler fra det radikale venstre sf og det konservative folkeparti og jeg håber virkelig de tre partier vil gøre deres indflydelse gældende jeg skal være den sidste til at sige at man ikke kan blive klogere i enkelte politiske spørgsmål så det handler sådan set ikke om det det her handler om hvad vi kan komme frem til og jeg håber virkelig at hvis man ikke får den nuværende regering med på at gøre det fuldt og helt i forhold til åbenheden

kunne høre fra alle de tre partiers ordførere

at indgå en aftale med justitsministeren og venstre men i stedet opsige forliget så vi efter næste valg kan bruge det store flertal der sandsynligvis vil være igen for at få mere åbenhed og mere indsigt det må være sådan i et demokratisk samfund at borgerne har mulighed for at finde ud af

beslutningsgrundlag er for de beslutninger der bliver truffet det er borgerne der skal leve med konsekvenserne og vi mener at borgerne har ret til at vide hvad der er foregået og

paragraffer § to og tyve om aktindsigt i ministres kalendere og det er blevet

§ fire og tyve om ministerbetjening som fjerner retten til aktindsigt i dokumenter og oplysninger som udveksles udveksles mellem ministerier og som det kan antages at ministeren en dag kan få behov for

der skal være åbenhed om og § syv og tyve stykke to som fjerner retten til aktindsigt i dokumenter der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer og som omhandler lovgivning og andre politiske processer de tre paragraffer vil vi gerne have rullet tilbage vi mener at de er dybt problematiske og tilsammen udgør de en omfattende mørklægning af ministrenes arbejde som den forrige ordfører

simon emil ammitzbøll fra liberal alliance sagde og jeg vil sige det med lidt andre ord

ikke åbenheden og det er nødvendigt at vi har en åbenhed i vores demokrati således at vi kan se hvad det er der foregår det er altså alternativets klare holdning at der ikke

nuværende offentlighedslov og det er på trods af at det som bekendt fremgår af offentlighedslovens formål at den skal sikre åbenhed hos myndigheder med videre med henblik på navnlig at understøtte informations og ytringsfriheden borgernes deltagelse i demokratiet offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning mediernes formidling af informationer til offentligheden og

i de pågældende områder som er fjernet

de nugældende paragraffer som jeg også sagde sidste gang jeg var på talerstolen med det her emne

sit navn eller sit formål og efter vores mening

er der nærmere tale om en mørklægningslov for alternativet er gennemsigtighed en kerneværdi og det er en værdi som vi mener bør være definerende for offentlighedsloven offentlighedens indsigt i det politiske system skal styrkes

omfatter meget væsentlige dele af al politisk præget virksomhed i centraladministrationen der er altså tale om en meget substantiel begrænsning i retten til aktindsigt og jeg fortsætter med at citere det er vældig vældig meget af den politiske virksomhed i ministerierne der bliver fanget af både den ene og den anden regel så vi må simpelt hen konstatere at de omstridte paragraffer ikke mindst § fire og tyve reelt er gummiparagraffer som bruges vidt og bredt til stort og småt

men uanset om man mener at der skal være mere åbenhed eller mere lukkethed i forvaltningen tror er én ting vi alle sammen kan blive enige om og det er jo desværre at mistilliden til os politikere herinde på christiansborg

at det er et alvorligt problem og til det må jeg sige at det er min klare overbevisning at offentlighedsloven spiller en central

at så mange borgere nærer mistro til os politikere og det politiske system

tilbagerulle de omtalte paragraffer som jo ikke eksisterede i den tidligere offentlighedslov og derfor

vi sammen med enhedslisten og dansk folkeparti bakket op af liberal alliance det her lovforslag lad os nu gribe den chance vi står med her og nu med det sagt

vi med det her lovforslag er nået til vejs ende med forslaget tilbageruller vi de værste dele af offentlighedsloven fra to tusind og tretten men jeg tror der er flere andre steder i loven hvor man kan åbne op for

og den vilje håber jeg at vi en dag kan

men indtil da håber jeg at vi i det mindste kan blive enige om at tilbagerulle de paragraffer som så mange af os er enige om er skadelige for den demokratiske debat og indsigt for det danske samfund fortjener en offentlighedslov der lever op til sit navn en offentlighedslov der giver reel offentlighed i den offentlige forvaltning og som jo tilhører befolkningen

som den forrige ordfører også glad for de signaler der er kommet fra konservative sf og radikale om

og jeg håber at man vil bestræbe sig på at få lavet en ny aftale så hurtigt som muligt

forsvarede den her lov men vi havde jo også diskussioner og tvivl internt

frygt der var blandt kritikerne

det er også derfor vi er glade for at der er en proces i gang nu hvor ombudsmanden laver en gennemgang og

den balance

i et demokrati hvor vi

så åbne som muligt er legitimt at ønske et frirum til diskussioner ideer

strategi taktik og til forhandlingspositioner

papirer rundt med bud og så videre for det er jo en realitet at vi alle sammen har brug for det frirum og som partier hvordan ville vi synes det var hvis offentligheden skulle sidde som en flue på væggen eller der var et

omkring faglige vurderinger

den måde administrationen fungerer

synes jeg legitimt frirum til at diskutere ideer strategier taktikker og forhandlingspositioner

frirum måske er blevet til reglen i stedet for undtagelsen og det mener vi også er et problem

men at det er meget op til det enkelte ministerium hvordan det afgrænses alt dette blot for at sige at vi synes der er noget at komme efter og derfor er vi rigtig glade for den proces der er igangsat hvor ombudsmanden kommer med en vurdering og

en politisk proces i aftalekredsen

også afgørende at der vil blive foretaget ændringer men dermed

fordi vi netop respekterer den proces og det vil selvfølgelig tage lidt mere tid end det ville tage at stemme den her lov igennem

beskytte det frirum som vi synes

begik var at man lavede det som et forlig og ikke som en aftale derfor

sidder man nu på venstreregeringens nåde i forhold til hvad man kan gøre

parti der holdt fast i lukkethedsdagsordenen fuldstændig fra væg til væg fra start til slut i denne sag

det står mig lidt uklart man skal have en evaluering man skal se

elastik i metermål eller hvad man skal sige

at man kunne opsige forliget fra og med næste valg hvis ikke man kan nå resultater

mener vi heller ikke at balancen er er ramt her og det mener vi

vi har ombudsmandens ord for det at den bliver administreret

kunne udmøntes på den her måde med de her konsekvenser er det så noget vi kan være med til eller ej jeg tror faktisk at den type overvejelser

alle sammen har lyst til

kan foregå ikke for åben skærm eller mikrofon

mener jeg faktisk ikke er udemokratisk

det er vel ikke hver en tanke der skal komme ud til offentligheden

nogle gange har vi også brug for at sætte os ned og overveje tingene grundigt før de kommer ud til

at det som vi lægger til grund for de overvejelser informationer faglige vurderinger skal offentligheden

kan vi sige at det er på baggrund af de og de informationer de og de faglige vurderinger men vi behøver ikke at sige at vi var de og de de overvejelser igennem om vi nu

acceptere det eller ej og om vi var bange for at det her ville få de og de konsekvenser og så videre men den viden vi baserer vores overvejelser på fortjener offentligheden

det har de ikke fået med den her offentlighedslov og det anerkender vi og det er derfor vi gerne vil lave

så jeg tror det er det der vil være vores udgangspunkt i de her forhandlinger

det ligger dermed også uden for ombudsmandens mandat men omvendt er det jo en diskussion han selv har bidraget til fordi han har peget på uensartetheden i den måde lovgivningen administreres

ændringen af offentlighedsloven ønsker os

alle møder så kunne vi ikke

undtaget for aktindsigt

det lovforberedende arbejde også undtaget det betød at når vi som folketingsmedlemmer havde forhandlinger med ministerierne

var afsluttet

for åbenheden som jo er kernen i den her diskussion

har et overblik over hvordan alle ministerierne har administreret det jeg ved at nogle ministerier

det på en måde hvor lukketheden er blevet reglen i stedet for undtagelsen og

til den anden side jeg synes at når vi skal blive konkrete

jurasprog så handler det måske netop om at se på de forskellige praksisser der er og så se på

at skrue juraen sammen på en måde

være en spændende proces og en meget konkret proces

for selvfølgelig er der værdier og principper og alt muligt

alle de her værdier diskussioner og paragraffer jo

tages udgangspunkt i praktiske eksempler det vil jeg

være fuldstændig ærlig i hvert fald være tryggest ved

der er mulighed for at give afslag generelt på aktindsigt i store centrale dele af den politiske beslutningsproces

sværere at kaste et kritisk blik på politikerne og embedsmændene hvis princippet

for sf at offentligheden i vid udstrækning får indsigt i de beslutninger der træffes når offentligheden holdes ude må vi blankt erkende at loven virker mod hensigten det er rigtigt som forslagsstillerne skriver i lovforslaget at vi gerne ser at man får bedrer muligheder for at give indsigt i materiale hvor det er ministerbetjening eller i korrespondance mellem ministre og folketingsmedlemmer end tilfældet er i dag

med de radikale og konservative forsøger at påvirke de andre partier vi opfordrede allerede i sommer partierne bag forliget

et møde for at diskutere mulighederne for at styrke loven herefter sendte de tre partiformænd fra

radikale og konservative et fælles brev til justitsministeren med henblik på en fornyet diskussion i forligskredsen der er nu en proces i gang hvor vi også skal have endnu et møde snarest vi mener at det er den rigtige fremgangsmåde som forligsparti igennem politiske forhandlinger med justitsministeren og de øvrige forligspartier

at ændre loven herunder de omtalte paragraffer i det her forslag

at det kræver nogle grundlæggende ændringer vi ser en opsigelse af forliget som en sidste udvej og derfor kan vi ikke støtte forslaget på det foreliggende grundlag

så ville have skabt bedre indsigt i den politiske proces når ordføreren nu mener at loven ikke har virket efter hensigten troede sf virkelig på at bestemmelser ville skabe bedre indsigt

fordi meroffentlighed bliver brugt ekstremt forskelligartet de forskellige steder og svartiderne er mange steder også alt alt for lange så den balance i forhold til nogle af de nye ting der blev indgået

punkt på vores landsmøde

i partiet om offentlighedsloven og der var en stor diskussion om nogle af de problematikker der var i den jeg synes ikke at man

har gennemført det her og

der er nogle store omfattende problemer med det

hvor det er naturligt at gøre det som forligsparti

må man opsige forliget forud for

påtænker at have de kommende år

jeg ved godt at sf ikke vil stemme for det her forslag det

er medforslagsstiller og vi oprindelig

fuld respekt for processerne

godt kunne have sympati for bemærkningerne til lovforslaget

man opsige forliget og så er man fri efter næste valg

sige at sf stemmer for det men

korrekte måde at gøre det på synes jeg er at vi nu deltager i de møder

og diskuterer os frem til det her og hvis det ender med at vi må opsige forliget

det skal være men jeg synes det mest respektfulde er at deltage i de møder der

se om vi kan nærme os hinanden

forskellige synspunkter på det her område men det er jo i forligskredsen at man at man mødes om det her jeg kan ikke sige

det slutter men jeg kan godt sige hvad sfs

proces ryddet af vejen

åbenhedstrojkaen lader som

at det simpelt hen er en stor overraskelse at

en stor del af det handler ikke om hvordan man fortolker regler eller anvender regler ude i ministerierne en stor del af det er jo bare enormt konkret

de papirer der tidligere er blevet udvekslet i forhandlinger mellem partier og ministerier kan vi se hvad forhandlingerne er grundlag for eller ej

at man står et andet sted politisk men man bliver nødt til at følge de

spilleregler der er ellers synes

et stort demokratisk problem for det andet er

fru pernille skippers anden bemærkning

noget af det her og det er også derfor vi i sf havde en omfattende diskussion er det selve paragrafferne der er

hvis jeg skal udtrykke mig på den måde men rigtig meget

dagbladet information og andre som har

aktindsigt i specielt

jeg er kritisk over for meroffentlighed fordi

til hvad man selv synes

så det først træder i kraft tre måneder efter næstkommende valg

at i forliget

konkret sf gerne vil

§ syv og tyve som helt undtager adgang til aktindsigt

at det er generende fordi det er et forlig det synes jeg også

måske ikke har fået en aftale i hus som lever op til de her ting og så er det jo også helt almindeligt christiansborgsk at opsige et forlig

ikrafttræden efter et valg men jeg kan ikke stemme for

endnu er et forligsparti og har nogle forhandlinger i gang ovre i justitsministeriet

vil være særlig godt for samarbejdsklimaet derovre jeg må håbe på det bedste at vi når det sted hen

i forligskredsen vil kigge på de her ting altså man vil tage det op hvad er sfs grænse for hvad man kan være med i hvad man kan se sig selv i skal det her forstås sådan at hvis man ikke kan få alle de ting

synspunkt det er det vi har gjort og som vi meldte ud i anledning af vores landsmøde i september

helt korrekt at det konservative folkeparti har erklæret at vi ønsker at tage fat på paragrafferne to og tyve fire og tyve og syv og tyve nummer

at komme fru pernille skipper eller

er det der står i lovforslaget her det er vi enige i som det også

af et forlig på området sammen med sf og radikale venstre

forligskredsen vi har været til drøftelser vi skal snart til drøftelser igen når vi har en afslutning på de drøftelser og vi endelig ved

regeringen og socialdemokraterne vil være med til

vi håber på at man vil fremrykke evalueringen vi håber også på at man vil lade det omfatte hele loven

får en bred stor fordomsfri diskussion om hele vores offentlighedslov

at vi må opsige forliget op til et valg så vi er enige i lovforslaget vi stemmer imod det da vores drøftelser med regeringen ikke er tilendebragt da vi er en del af en

slutte med at konstatere at det efter min opfattelse

i sidste ende blive at så må vi opsige et forlig forud for et valg det er jo ikke det jeg håber på men

det ligger næsten i spørgerens spørgsmål

hvordan tidligere aktindsigter ville se ud hvis den nuværende lov

er lidt forskel på hvad de forskellige partier

fra den såkaldte åbenhedstrojka som

mener der skal laves om det lyder lidt som om

hos radikale mere er fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne og ikke så meget selve bestemmelserne sf og konservative er lidt mere klare i spyttet i forhold til at der også er lovgivning der skal laves om

på at vi nok kunne have fået et flertal hvis det ikke var fordi

bryder man ikke på christiansborg

kan opsige inden et valg og så kan vælgerne på valgdagen tage opsigelsen med i deres overvejelser om hvor krydset skal sættes og så er man så frit stillet efter valget til at indgå nye forlig det

godt virke sådan lidt christiansborgsk tror jeg for folk udefra

er det spillereglerne og det er som flere har påpeget rigtig godt at de bliver overholdt

adskiller det her lovforslag

nogle stykker af for at få ændret

offentlighedsloven tilbage til noget mere mere åbenhed er ikrafttrædelsestidspunktet

tre måneder efter førstkommende valg til folketinget

som i den her valgperiode er bundet af et forlig indgået i to tusind

her lovforslag uden at bryde forliget

om igen men men hvis man virkelig mener det burde man ikke gå rundt og vente i

et forslag man kan stemme for

selve lovens substans altså

det her er noget man burde have indset allerede ved vedtagelsen eller

jeg må sige at

der var både her i folketingssalen og i medierne og alle mulige andre steder inden man vedtog offentlighedsloven jeg tror vi mindst havde fire

vi havde to

salen og jeg tror der blev stillet over to hundrede spørgsmål til den lov og nogle af svarene var meget tydelige

dengang og som ministeren også brugte

det kan godt være vi lukker ned her men til gengæld åbner vi op nogle andre steder

set kun brugt i cirka hver femte sag en anden

forbedring som ministeren også nævnte i dag

nu skulle have adgang til aktinsigt hurtigere end man havde tidligere er heller ikke blevet anvendt faktisk tager det længere tid efter den nye offentlighedslov er kommet ind at få sin adgang til

kun elleve måneder efter loven trådte i kraft

deres beføjelser men også noget som har skadet borgere eller som har skadet folketingets muligheder for at vedtage lovgivning med åbne øjne og vidende om hvad baggrunden

en samling af partier herinde som har kæmpet rigtig længe for at få lavet den

jeg vil da i hvert fald håbe at ministeren enten lytter eller at man får opsagt forliget

i øvrigt bliver mere end bare symbolske smårettelser som da man for eksempel forsøgte at sige at ombudsmanden skulle evaluere loven hvorimod ombudsmanden selvfølgelig kun skal vurdere

hvor vores position var

sådan at positionen er at får vi afskaffet § to og tyve

enhedslisten mener da at hvis vi afskaffer de tre paragraffer

rigtig rigtig tæt på at være et godt sted er andre paragraffer i den ny offentlighedslov som faktisk også reelt indskrænker en lille smule og som man i hvert fald bør kigge på

for voldsom effekt ja det synes jeg der er

vores fortolkning af ordentlighed i det her arbejde herinde på tinge

hvis man ikke helt synes det virker efter hensigten men det der med at sige ja til noget og så tre måneder efter

er der hvor vi siger at alle mails mellem folketingsmedlemmer og ministre

måske alligevel er en uenighed og hvor vi alligevel har en anden opfattelse af hvor balancen ligger

bare spørge om det er

noget som forslagsstillerne i det her tilfælde enhedslisten

hvis der ikke var adgang til det for offentligheden

den retning som i plæderer for

problemet med den daværende åbenhed var

kan svare men så kan vi lade den hænge i luften og tage den en anden gang

var problemet med åbenheden tidligere

men i enhedslisten synes vi at det er en præmis i

det mest interessante er at fru pernille skipper står heroppe på talerstolen og hylder den tidligere gældende retstilstand

et forslag som ikke er i nærheden af at bringe os tilbage til den tidligere retstilstand men som fuldstændig fjerner den

og det er jo noget mærkværdigt

i stedet for lægger forslagsstillerne anført af fru pernille skipper op til et totalt reality show et totalteater et sted hvor procespolitik bliver herskende et sted hvor mulige drøftelser bliver gjort til genstand for stor offentlig omtale skønt de ikke har en eneste realitet

det kan godt være der er nogle der ønsker den form for anarkisk samfundsdebat i vores samfund jeg synes vi ser rigeligt af det

quortrupificering af det offentlige rum hvor det eneste det handler om er hvilken idé løs tanke eller strøtanke

og om at blandt andet enhedslisten kan få sine dage i solen men er det demokratigavnligt det er det ikke det er

for det samfund vi er ved at opbygge at vi har den form for procesdemokrati vi har rigeligt af det i forvejen

at der er behov for en vis beskyttelse vi kan sagtens diskutere graden

af de interne beslutningsprocesser

at parter skal kunne drøfte noget frit uden at det nødvendigvis står på forsiden af ekstra bladet dagen efter

den her fokus på at alting selv ting som ingen virkning ville have for borgerne skal fylde i det offentlige rum som i forvejen er rigeligt fyldt er det vigtige ikke

som i bund og grund er ligegyldige det synes jeg så jeg synes vi her har en skindemokratidebat som ikke er i orden jeg synes ikke man kan

dem der siger at den demokratiske proces også har brug for beskyttelse

det er mørklægning og antidemokratisk og hvad ved jeg jeg mener der er et berettiget hensyn og jeg mener sådan set at insistere på at alt skal frem er det samme som at insistere på at vi alle sammen skal bo i glashuse og gå rundt uden tøj på det er fuldstændig den samme tankegang der ligger bag

at føre til at selv de regler man havde dengang

bliver afskaffet og det er det det her lovforslag lægger op til

egentlig beskyttelse af den demokratiske proces i udvekslingen af synspunkter

mellem ministre og folketingsmedlemmer

jeg kender altså nogle her som jeg egentlig havde forventet mere af det bliver jeg nødt til at sige jeg kan ikke forstå at man ikke kan se at den demokratiske proces

for beskyttelse

mellem parlament og regering hvis det hele bare bliver til snak og diskussion

drøftelser som ingen realitet har

ønsker vi virkelig endnu mere af det på de sociale medier i tv to news i i medierne imellem os

simon emil ammitzbøll jeg har gudskelov fortrolige drøftelser med

herre simon emil ammitzbøll som jeg virkelig værdsætter og som jeg finder vigtige for den demokratiske

tror kommer til at ramme endnu mere i de kommende år

den folkelige bekymring der handler om at vælgerne i to tusind og elleve massivt stemte for de partier der ikke ville stramme offentlighedsloven

den enkelte borger en diskurs en mulighed

hvor de politiske partier skal finde sammen

jamen hvorfor skal vi fylde med mere om det hvorfor skal der være mere af det der er så rigeligt

og vi mangler en egentlig diskussion om materien i politik om det der faktisk gælder for borgerne i det her land

det jeg har valgt at kalde et procesokrati som meget vel kan være en forsimplet fremstilling men

lader noget tilbage at ønske i forhold til påstanden om

bemærkninger til rigsrevisionens kritik af retsinformation der offentliggør love med mere på nettet ifølge

tidspunkt hvor der var konkret grund til at antage at justitsministeren havde eller ville

der afslag altså det er jo et eksempel på et eller andet der ikke fungerer helt efter hensigten og det er derfor jeg er medforslagsstiller på det her

et dokument som er på vej i regeringens koordinationsudvalg som er udtryk for regeringens dybe indre liv også skal offentliggøres

jeg forstår ikke kompromisløsheden jeg forstår ikke at man

risikerer virkelig meget man risikerer at skabe

en sammenhæng hvor alle mulige mærkelige ting foregår for at undgå at selv dybt

kompromisløshed her altså vi taler da gerne om det hvis ministeren på nogen måde vil åbne op for en diskussion en reel diskussion

det skal man jo åbenbart man skal lade sig provokere en gang

vi har nu en justitsminister der står på folketingets talerstol og siger

hvad magthaverne foretager sig og ja justitsministeren er magthaver

er også legitime hensyn blandt andet i regeringsprocesser og i forhandlinger mellem parlament og regering hvor ting skal holdes fortrolige vores udvalgsmøder er normalt lukkede

og det er bare der jeg siger at der er legitime hensyn der taler for den nyordning som den version af offentlighedsloven som vi opererer med nu repræsenterer

godt være at det efter evalueringen vil vise sig at der er behov for nogle tilpasninger det kan sagtens være

at sige at den bekymring og den palaver som for eksempel en strøtanke plantet et sted som aldrig har nogen realitet

kan give i stedet for fokus på det faktiske materielle indhold

presse ind i den politiske proces

gjorde at man ikke kunne tænke en strøtanke uden at den kom i tv to news men til gengæld

bedt om at få nogle tal til at se anderledes ud så det passede til politikken det blev afsløret

sundhedsminister havde givet urigtige oplysninger til folketinget i forbindelse med overbetaling

en betingelse at gerningsmanden har taget skridt til at mødes personligt med barnet det er faktisk sådan at den meget brede kriminalisering af grooming i dansk ret går videre end både eu direktivet om seksuelt misbrug af børn og europarådets konvention til beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug en selvstændig bestemmelse i straffeloven om grooming vil med andre ord ikke hjælpe os i kampen mod seksuelle overgreb mod børn og der er derfor ikke behov for

båret af de bedste intentioner fra forslagsstillernes side men mit svar er at regeringen allerede er gået målrettet ind i kampen mod seksuelle overgreb mod børn der er fuldt blus på det og straffeloven omfatter altså de her ting og på den baggrund kan regeringen altså ikke støtte

en holdning til men ikke har nævnt noget om

jurister og dommere som har

netop de her groomingprocesser og nogle af de miljøer som justitsministeren også taler om

steder hvor børn bliver lokket ind

jurister og dommere hører jo normalt under justitsministeriets

er der behov for at de særlige kompetencer der er

såkaldt groomingbestemmelse i straffeloven

er ødelæggende for alt for mange børn og familier det er en yderst yderst alvorlig kriminalitetsform som vi skal bekæmpe med

op om et forslag der sætter fokus på indsatsen over for pædofile pædofile dog med et par bemærkninger for det første indebærer forslaget her at

regeringen i indeværende folketingsperiode fremsætter

tidshorisont ikke mindst når man tager i betragtning at der

som vi skal have tid til at diskutere

derfor er det relevant at høre såvel ministeren som forslagsstillerne om det overhovedet er realistisk at gennemføre arbejdet inden for så kort en tidshorisont for det andet har jeg en kommentar omhandlende den tværnationale indsats vi ved jo at lige netop pædofile opererer på tværs af grænser og derfor vil jeg ikke undlade at bemærke det besynderlige i at selv samme parti som nu

effektiv tværnational indsats mod pædofile da vi ved

diskuterede retsforbeholdet hvor man netop kunne opretholde et stærkt værn

at rigtig meget af det der omhandler pædofili

derfor vil det også være helt centralt for os at vi i en sådan handlingsplan diskuterer de ulovligheder der foregår på internettet herunder også hvordan man kan

pædofile der agerer på internettet hvordan man kan sætte en stopper for deres formidling på nettet og hvordan man kan strafforfølge de mennesker der distribuerer det her

det vil altså være en betingelse for at

i stadig større omfang udvider deres netværk på lige præcis internettet

med de bemærkninger vil jeg medgive at

en groomingbestemmelse som man ønsker at lade straffelovrådet

det mest ondskabsfulde man overhovedet kan udsætte andre mennesker for

det mest afskyelige der overhovedet findes det er også derfor at vi er godt tilfredse med at regeringen

gang i en stribe initiativer på det her område og dem bidrager vi gerne til alt hvad der trækker i den rigtige retning på det her område har dansk folkepartis fulde støtte og sympati i forhold til det

lægger op til om forebyggelse synes jeg der er spændende tanker

overhovedet kommer i gang med at begå den her forfærdelig forbrydelse altså så man kan bremse dem inden de smadrer børns liv i forhold til behandling hvor jeg jo ved at noget er i gang

se på de behandlingstilbud der gives til pædofile så rejser

dansk folkeparti ser vi jo gerne at man straffer de her folk langt hårdere blandt andet ved brug af medicinsk kastration

grænsen slås der hårdt ned på det fremadrettet

det er vores indtryk at man sagtens kan få nogle synergier ud af at trække mere på børnehusene og de kompetencer

vi jo i dansk folkeparti tidligere beskæftiget os

rigtig meget med den del af det

skal blive klogere på og det er noget der skal foregå i retsudvalgets regi nu her hvor vi får sagen videre den del af det der drejer sig om at lade straffelovrådet kigge på en groomingbestemmelse er vi bestemt bestemt ikke afvisende over for jeg kan bare sige at vi glæder os

set når det kommer til alle gode initiativer der kan trække i den rigtige retning

til at bekæmpe pædofili og hjælpe ofrene

jeg sagtens sætte mig ind i forslagsstillernes tanker bag det her beslutningsforslag nemlig at vi skal beskytte børnene på bedst mulig måde netop fordi krænkelser mod børn er et så alvorligt emne har ministeren som han også selv nævnte i sin tale allerede fremsat to lovforslag der berører det her område et forslag der fokuserer på udvidet brug af videoafhøring af børn og et forslag der fokuserer på hårdere straffe til personer

venstre har fuld forståelse for forslagets bevæggrunde kan vi af flere grunde ikke

det konkrete indhold i hvert fald ikke som det ligger her for det første er der i forvejen et stort fokus på behandling af

kriminalforsorgen blandt andet tilbydes seksualforbrydere der idømmes en ubetinget fængselsstraf

har kriminalforsorgen i forbindelse med prøveløsladelse af dømte seksualforbrydere

mulighed for at fastsætte vilkår

flere muligheder til stede når vi taler om behandling af seksualforbrydere og for at optimere den nuværende behandling er der desuden igangsat et forskningsprojekt med fokus på behandling af dømte seksualforbrydere i kriminalforsorgen

venstre helt på linje med ministeren en sådan bestemmelse vil ikke have en reel effekt

overlapper enten med kriminalforsorgens eksisterende muligheder eller

vi støtter ikke beslutningsforslaget som det ligger i dag men vi er åbne over for at se på en mulig behandling i retsudvalget

fra de konservative meddele at de heller ikke støtter

i noget mere fokus på hvordan vi forhindrer at de overhovedet finder sted altså forhindrer overgrebene og det er jo det som som jeg læser ind i forslaget altså at det er er der hvor vi kan gøre gøre endnu mere

fine forslag som regeringen er kommet med henvender sig

som handler om mennesker som ikke allerede

ellers var det fru britt bager talte om i sin tale så godt tænke mig at høre hvad venstres holdning er til at man går i gang med en mere forebyggende indsats altså blandt andet en landsdækkende kampagne som oplyser

at vi kan få fat i potentielle krænkere før

og så også særlig den her styrkelse af børnehusene som vi meget meget gerne ser

så mange positive erfaringer med børnehusene allerede

voldelige overgreb overgreb mod børn er noget af det mest forfærdelige der findes noget af det som liberal alliance synes er

i virkeligheden burde gå endnu hårdere på den del der handler om at straffe dem der begår overgrebene

groomingbestemmelse i straffeloven er jeg ikke så sikker på når jeg hører justitsministerens svar

måske er

her ønske om hele tiden at indsætte bestemmelser i straffeloven som allerede

hele tiden får de her mærkelige knopskydninger hvor det nogle gange slet ikke er knopskydninger men bare

bare sagt på en ny måde

det forebyggende og det er jo sådan set rigtigt at det

også er vigtigt hvis man skal

vil mit forslag være og det er selvfølgelig

i forbindelse med efterårets satspuljeforhandlinger

have en realistisk mulighed for at gøre noget ved det i den praktiske verden så det kan være at vi ligefrem vil se på nogle af forslagene måske ligefrem stjæle nogle af dem

som regel glad hvis tingene bliver gennemført lige meget hvilke partier der stemmer for eller laver aftaler

men vi synes at mere forebyggelse og strengere straffe begge dele sådan set er

og udvidelse af brugen af børnehusene forslagsstillerne ønsker endvidere at regeringen skal overveje om der skal indsættes en såkaldt groomingbestemmelse i straffeloven der skal ikke herske nogen tvivl om at alternativet deler enhedslistens holdning til at strafskærpelse alene næppe har den store kriminalitetsdæmpende effekt

vi skal gentænke vores straffesystem på en anden og ny måde derfor støtter vi også hensigten med

det her beslutningsforslag om en generel styrkelse af forebyggelses og behandlingsindsatsen samt styrkelsen af de fem regionale

som udgangspunkt er vi også åbne over for den groomingbestemmelse men ønsker at få belyst nærmere præcis hvad det er

der er tiltænkt det er også det jeg lidt oplever forslagsstillerne selv lægger op til og der synes jeg også at vi har hørt justitsministeren her redegøre

hvad man egentlig kan i dag og den del vil vi rigtig gerne have mulighed for at få

kræver en grundig vurdering og for os er det helt afgørende at vi ikke havner i en situation hvor en hvilken som helst interaktion med børn

det er vigtigt at at det ikke får den

vi positivt indstillet over for forslaget men ønsker

ligger helt konkret i beslutningsforslaget

handler jo bare om at regeringen pålægges

at lave en handlingsplan kunne man kalde det med de nødvendige

skridt og så overveje sådan

bemærkningerne

en række meget konkrete

som jeg egentlig gerne vil knytte et par kommentarer til

er nogen der kan være imod en generel udbredelse af viden blandt relevante faggrupper om rådgivnings og behandlingsmuligheder det er også fint med en styrkelse af behandlingen under afsoning og i forbindelse med udslusning vi har dog så lige hørt ministeren sige at det er der gode muligheder for i dag men det kan

når vi kommer til nogle af de andre ideer altså en telefonlinje hvor man kan ringe ind og sige at man går med tanker om

begå et pædofilt overgreb kan man forestille sig en telefonlinje med tavshedspligt hvor man får kendskab til potentiel pædofili men så ikke kan gå videre med det

at det skaber nogle faktisk ret store dilemmaer

er en af grundene til at det nogle gange er lidt svært for mænd at gå ind i fag med børn

større mistillid mistro til mandlige pædagoger end kvindelige pædagoger vi ved da i hvert fald at at mange

kan de skifte en ble alene eller skal der være åben dør så den kvindelige pædagog også kigger ind og

konkrete forslag er vejen frem

vurdere hensigtsmæssigheden og en eventuel udformning af en groomingparagraf det vil sige at

vi har ikke besluttet om vi er for eller imod for det afhænger lidt af

og de svar som vi får nu men kunne man forestille sig at det ville være nok hvis regeringen

sammen som allerede er iværksat eller skal alle de her punkter ind og så videre

er ikke helt sikre på alle de konkrete

hilser jeg enhedslistens forslag

at forhindre de her overgreb på børn seksuelle overgreb og seksuelt misbrug af børn er noget der kommer til at påvirke dem resten af deres liv jeg tror ikke at nogen af os kan forestille os den påvirkning det har

derfor vil jeg sige at helt overordnet støtter sf hensigten med

det her beslutningsforslag jeg synes der er nogle ting der skal

bores ud i udvalgsarbejdet

justitsministeren var inde på men men grundlæggende set synes vi at det er rigtig positivt at

ikke kun taler om strafskærpelse men taler om hvordan

sikre at der langt færre børn

der udsættes for seksuelt misbrug

voldtægt det er

konkrete løsninger på hvordan

spærres inde de skal

som df sagde men det ultimative må vel være at vi sammen laver lovgivning som forhindrer at det overhovedet sker

dermed er ikke sagt at det ikke skal straffes hårdt det har vi fra

side også foreslået men vi skal sikre at

så få børn som muligt bliver bliver udsat for det her fordi det er noget af det allerallermest ødelæggende

er

overgreb mod børn altså såkaldt

ordførere der har været heroppe regeringens indsats gennem

højere straffe men det

ikke noget der kan stå alene en effektiv indsats mod pædofili bør rette sig mod de platforme og de arenaer hvor

det bør også i højere grad rette sig mod den forebyggende indsats altså mod at få fat i og behandle potentielle krænkere

har vi foreslået at vi fokuserer mere på forebyggelsen nogle bedre vilkår for ofrene og også udvider mulighederne for at strafforfølge pædofile krænkere på på internettet i forhold til forebyggelse og behandling

den del der handler om de dømte og jeg kan forstå på justitsministeren at det er et arbejde man faktisk allerede kigger på

bedre det synes jeg lyder rigtig rigtig spændende

glad for at høre at det er noget man tager alvorligt

er de jo ikke nødvendigvis

gode eller perfekte eller uforbederlige og det er netop det der var

at man får udbygget nogle af behandlingsmulighederne det er også noget

hørt fra interesseorganisationer på området altså at det ville man meget gerne have

have styrket børnehusene børnehusene

fungerer allerede i dag regionalt

et børnevenligt miljø og jeg tror der er flere ordførere der har været derude og opleve

skabe nogle tryggere rammer for undersøgelser og afhøringer i sager hvor offeret

er et lille barn som har været igennem noget meget meget svært og som der skal tages hånd om

er rigtig vigtige og de har oparbejdet mange kompetencer og

myndigheder socialarbejdere og politi har pligt til at inddrage børnehusenes kompetencer i enkeltsager og det samme i statsforvaltningen

seksuelt misbrug forekommer i samværssager vi mener også at børnehusene bør blive åbnet for personlig henvendelse

vi mener også at deres kompetencer kan bruges bedre også over for jurister og dommere i straffesystemet

særlig i forhold til de her såkaldte groomingprocesser

kan så forstå på justitsministeren at han vil kigge på den idé og det

så kommer vi nemlig også til den sidste del som som handler om

en særlig groomingbestemmelse i straffeloven

som i hvert fald ikke bliver brugt særlig meget og

vil der altså kunne komme noget mere fokus og mulighed for

netop fordi det er noget potentiale vi ser og ikke er en fuldstændig eksakt viden vi har

de fremmeste jurister i straffelovrådet til

om de kunne gøre

et flertal imod forslaget det er jo altid et godt udgangspunkt

de potentielle krænkere som ikke har udlevet det endnu som altså ikke har krænket endnu og hvis vi kan få fat i dem ved at skabe et rum

faktisk kan sige nogle ting og få hjælp til

jo potentielt set skåne nogle

sådan set ikke vores egen den kommer fra

red barnet og jeg tror faktisk at det ville gøre at det blev muligt at få fat i flere og få flere i behandling før de begår overgreb det er i hvert fald det der er tanken selv om jeg fuldt ud forstår at

borgere som støtter forslaget og som har stemmeret til folketinget det borgerdrevne forslag skal fremsættes af et folketingsmedlem som udgangspunkt folketingets formand det fremgår samtidig at ordningen skal indrettes på en sådan måde at grundlovens bestemmelser om adgang til at fremsætte forslag for folketinget respekteres beslutningsforslaget indeholder ikke yderligere oplysninger om hvordan den foreslåede ordning tænkes indrettet baggrunden for beslutningsforslaget er at borgere ifølge forslagsstillerne i dag kun har begrænset mulighed for at ytre sig om lovforslag gennem høringsprocesser selv om beslutningsforslaget ikke pålægger regeringen noget men vedrører en intern ordning i folketinget

jeg valgt at gå på talerstolen i dag når jeg gør det er det for det første fordi

er hver dag at vi her i salen får lejlighed til at tage en debat om nogle af de helt grundlæggende træk ved den måde som vi har indrettet vores folkestyre på nemlig at danmark er et repræsentativt demokrati for det andet rejser beslutningsforslaget afhængigt af hvordan det skal forstås nogle væsentlige spørgsmål i forhold til grundlovens ordning om at det er folketingsmedlemmer og ministre der kan

en og tyve og en og fyrre og at medlemmer af folketinget alene er bundet af deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift fra deres vælgere jævnfør grundlovens § seks og halvtreds regeringen lægger i lighed med forslagsstillerne stor vægt på demokrati og borgerinddragelse danmark er som bekendt et repræsentativt demokrati det vil sige at borgerne vælger nogle repræsentanter til at træffe de løbende politiske beslutninger det gælder i folketinget i regionsråd og i kommunalbestyrelse

vi folkevalgte er på denne måde repræsentanter for den almindelige borgers synspunkter og holdninger derfor sidder vi også i en tidsbegrænset periode hvorefter vi igen skal prøves ved valg så vælgerne får mulighed for at bedømme om vi har gjort det godt nok når vi som folkevalgte repræsentanter træffer løbende politiske beslutninger er det udtryk for selve essensen af det repræsentative demokrati

end vores egen overbevisning om hvad der tjener danmark bedst det gør naturligvis ikke at vi ikke kan inddrage borgerne i vores arbejde og

hvilke forslag vi ønsker at fremsætte i folketinget for mit eget vedkommende lægger jeg stor vægt på dialogen med borgerne

når jeg skriver med dem på de sociale medier og når de retter henvendelse til mit ministerium det afgørende for mig er ikke om en bestemt enkeltsag tilfældigvis kan samle halvtredstusind underskrifter jeg vil hellere gå videre med en god idé som en borger giver mig ved for eksempel at skrive med mig på facebook end med en dårlig idé som

borgere står bag jeg vil i den forbindelse gerne fremhæve at mulighederne for at komme i kontakt med og inspirere et folketingsmedlem næppe har været bedre i nyere tid en undersøgelse der blev lavet for et par år siden viste at en hundrede og ni og tres ud af

at herre henning hyllested forleden også kom til mange er også på twitter og alle folketingsmedlemmers kontaktoplysninger står på folketingets hjemmeside på hjemmesiden kan man endvidere løbende følge med i hvad der skal ske i folketinget

derfor kan regeringen simpelt hen ikke genkende det billede der i beslutningsforslaget tegnes af at borgerne kun har begrænset mulighed for at ytre sig om lovforslag gennem høringsprocessen

et signal om at vi ikke lytter til den enkelte borger dermed vil beslutningsforslaget kunne være et tilbageskridt for det åbne og inddragende repræsentative demokrati som vi kender det i dag det er en risiko som regeringen ikke mener

at vi skal holde fast i det åbne og inddragende repræsentative demokrati som vi har i dag

ud over disse mere principielle og politiske betragtninger som jeg nu har været inde på er det mig magtpåliggende at folketinget under behandlingen

at forslaget afhængigt af hvordan det skal forstås kan rejse nogle væsentlige spørgsmål i forhold til grundloven

forvirring for jeg havde egentlig ventet at formanden ville komme

og beslutningsforslag i folketinget grundlovens ordning indebærer at forslag til love og beslutningsforslag kun kan fremsættes af regeringens ministre og af medlemmer af folketinget og det er op til os som ministre og folketingsmedlemmer

folketingsmedlemmer er alene bundet af deres overbevisning selv om det anføres i bemærkningerne til beslutningsforslaget at den foreslåede ordning om borgerdrevne beslutningsforslag skal respektere grundlovens bestemmelser er det derfor meget vanskeligt at se hvordan den foreslåede ordning skulle være i overensstemmelse med grundloven når det af

beslutningsforslagets ordlyd fremgår

skal forstås sådan at man ønsker at udvikle en idébank hvor borgere kan fremsætte forslag og tilkendegive deres støtte til forslaget og hvorfra folketingsmedlemmer på frivillig basis kan vælge at gå videre med et forslag rejser forslaget ikke spørgsmål i forhold til grundloven spørgsmålet er så om det er en sådan ordning som alle de partier der står bag beslutningsforslaget har set for sig

ikke at stikke blår i øjnene på befolkningen at omtale en sådan ordning som en ret til at få sager behandlet af folketinget

som regeringen ser det er det allerede i dag i vid udstrækning landets borgere interesseorganisationer og virksomheder der sætter dagsordenen for de politiske debatter og initiativer og det er deres virkelighed vi forsøger at omsætte til politik samtidig sætter grundloven rammerne for vores styreform og for fremsættelse af lovforslag og beslutningsforslag i folketinget grundloven fastslår også at folketingsmedlemmer ene er bundet af deres overbevisning disse rammer ses ikke umiddelbart at kunne rumme en ordning med borgerdrevne beslutningsforslag

jeg også har sendt et brev til folketingets formand hvori jeg har redegjort for regeringens holdning

vi beder netop om at få endnu et redskab til at have et sundt og levende demokrati så så er det alene det ord ret der gør at regeringen ikke ønsker at støtte det eller hvordan skal jeg forstå

at et vist antal borgere

have krav på muligheden for at få en sag behandlet

den enkeltsagsorientering som politik i højere og højere

at hvis man kan rejse en folkestorm i en bestemt sammenhæng

det bliver mere og mere fragmenteret sådan som jeg har oplevet politik i de

fordi jeg mener vi har brug for meget mere helhed i den tilgang vi har til den politiske diskurs

kan godt forstå ønsket men jeg synes værktøjet er forkert jeg mener at

og det fragmenterede og

til en folketingsbehandling af for eksempel en dom

ubehagelig sammenhæng

bekymret over fordi presset presset på vores lovgivningsproces i forvejen

at regeringen og justitsministeren er så optaget af at overholde grundloven jeg vil håbe at det gælder i alle sammenhænge og vi i øvrigt deltager i for tiden

vores demokrati som er et repræsentativt demokrati det hylder vi og det vil vi fortsætte med derfor er

den tidligere spørger optaget af det som

en forskellig samfundsanalyse men for

mere kvalificeret debat undskyld jeg trækker tiden lidt formanden vil forhåbentlig også give et par sekunder her men det er

der skal langt mindre til før folketingsmedlemmer så får fremsat beslutningsforslag

frie lige og åbne adgang til demokratiet men vi ønsker en anden

så jeg har fuld respekt for det radikale venstres ageren jeg er bare bekymret for at vi lever i

en mindre opbakning omkring det som er med til at skaffe de mennesker der skal sidde herinde

en anæmisk politisk

desværre og i stigende grad

få ret meget indflydelse men det er også sådan

der er meget forskel på hvem der har størst adgang

og kontakt med folketingsmedlemmerne det tror jeg også man må erkende jeg hæfter mig ved at ministeren gør det til et enten eller

folkestyre eller de her borgerdrevne

initiativer kunne man ikke forestille sig at det

tværtimod ville skabe en synergi

hed institutionernes tyranni ville skrive en bog med en modsat titel i dag altså om at vi faktisk har behov for at beskytte vores institutioner

der betvivler jeg at et sådant forslag vil være gavnligt det kan hænde det

dybt dybt indgribende i det som vi i sidste ende jo alle sammen er afhængige af

er det altså uafhængige dommere der helt uhildet sidder og træffer beslutning om på baggrund af folketingets lovgivning

jeg er bekymret for at det bliver en brutalisering af den offentlige debat for at sige det rent ud og jeg er meget meget optaget af det spørgsmål i de her år

jeg ser spøgelser det ved jeg ikke

igen der er nogle der bruger det der udtryk gammelpartierne og alt sådan noget jeg synes jo vi har et fantastisk folkestyre

offentlighedsloven jeg synes jo det er vigtigt at påpege

altså været otte sager der er kommet til debat og den første

en solnedgangsklausul altså at vi skal revurdere det om to år for at se om det virker

at vi involverer demokratiet for meget det vil jo stadig væk være en debat der bliver taget her i salen og det er jo ikke tanken at at folketinget pludselig bliver lavet om til at være den dømmende magt altså

se at at det kunne være endnu et værktøj til at

jeg ikke sikker på at det her er gavnligt for demokratiet

to sider af folkedybet der er både det hvor man lader sig repræsentere og hvor man i samdrægtighed får løst tingene men der findes jo også ubehagelige sider af flertalsstyre som meget let kan udarte sig

men så er det at tage sig tid til at lytte og tage folkedybet alvorligt og få en diskussion her i salen af hvordan man så skal håndtere det og det bør vi vel som politikere kunne håndtere at tage en alvorlig diskussion også af det der rører sig i folkedybet

igen vil jeg bare påpege at vi har indsat en solnedgangsklausul altså

skal se på det her forslag om to år at om det virker og så kan det være at det ikke virker det kan være at ministeren får ret men jeg vil meget anmode om at ministerens parti genovervejer

til stykket har vi jo rigtig mange gode værktøjer der skal sikre borgerne at de kan blive hørt

kan man forvisse sig om ved blot at se på de mange borgerhenvendelser der

strømmer ind i folketingets mange udvalg

er heldigvis ikke kun interesseorganisationer og professionelle meningsdannere

kan det jo være at det netop er det der ender med at blive til en lovændring eller en justering af reglerne i sidste ende og jeg skal ikke optage tingets

har lignende erfaringer demokratiet betyder naturligvis ikke at alle mennesker hele tiden skal føle sig forpligtet til at følge med i det politiske arbejde det ville mange mange nok finde lidt for kedeligt men det betyder at alle mennesker altid skal have muligheden for at kunne komme i kontakt med det politiske niveau når situationen byder det er nødvendigt vi socialdemokrater mener at det er væsentligt at rammerne for dialogen og adgangen med jævne mellemrum debatteres både for at sikre at de demokratiske

værktøjer virker som de skal men også for at sikre at borgerne ved hvilke muligheder der findes og derfor er jeg faktisk også en lille smule ked af at læse det foreliggende beslutningsforslags konkrete bemærkninger for her står der desværre om formålet

fremsætte det her beslutningsforslag og jeg citerer i dag har borgere kun begrænset mulighed for at ytre sig om lovforslag gennem høringsprocessen jeg er ked af det fordi det

endnu mere ked af det fordi jeg til gengæld er meget sikker på at der er rigtig mange borgere der oplever det præcis sådan og vi har derfor et helt grundlæggende behov for at udbrede en viden om at man eksempelvis kan komme i deputation i folketinget og

lovforslag men også bekendtgørelsesforslag og de ligger offentligt tilgængeligt jeg har i den offentlige debat hørt forslagsstillerne argumentere med nogle ganske andre motivationer end det der står i bemærkningerne det synes jeg er mere sympatisk og jeg vil derfor her tillade mig at påpege den modsætning

ikke forestille sig at vi kan tage politiske initiativer der kan forbedre borgernes adgang til at komme med forslag og deltage i den demokratiske proces

fra sr regeringens tid her tog regeringen initiativ til at etablere et forum hvor borgere virksomheder og interesseorganisationer kunne komme med forslag til administrative lettelser det var ikke nødvendigt at forslagsstillerne beskrev problemstillingerne

i hundredvis når forummet nåede frem til at et forslag var en god idé så blev det beskrevet og sendt videre til regeringen som så i øvrigt har det man kalder et følg eller forklar princip

rigtig mange af disse konkrete administrative lettelser nogle ved lovgivning og andre på anden vis det er lavpraktisk og det er faktisk temmelig effektivt der er en række udfordringer med det foreliggende forslag

forhold til grundloven som ministeren har været inde på og det forventer jeg selvfølgelig bliver undersøgt nærmere i forbindelse med udvalgsbehandlingen

andre udfordringer der presser sig på for det første har vi socialdemokrater en oprigtig bekymring for

der hvis der ikke er mindst halvtredstusind borgere der skriver under på et i øvrigt fornuftigt forslag så vil

for bare et enkelt medlem af folketinget og få vedkommende til

at tage det op vi ønsker ikke at man skal ende med en reel svækkelse af demokratiet og borgernes mulighed for at komme til orde på den måde socialdemokratiet kan ikke støtte beslutningsforslaget men vi vil meget gerne deltage i en debat om

har nævnt i debatten er det godt at vi kan føre den i dag

der minder om noget man har gjort i andre lande med stor succes vi vil så også prøve

vi gør i folkestyret herinde for at have en god kontakt og en god dialog mellem borgere og os så kan kan ordføreren ikke se at det her er endnu et tiltag for at skabe et mere

vi glemmer jo ikke alt det andet fordi vi

ikke bare i høringer om lovgivning men også de utrolig mange bekendtgørelser

i forhold til grundloven om hvorvidt det her er grundlovsmedholdeligt det betyder selvfølgelig rigtig meget for os socialdemokrater

indsat en egentlig solnedgangsklausul

skal det også evalueres og

bliver genopfrisket for folk så vi får et meget mere levende og involverende repræsentativt demokrati så man kan også benytte chancen når man kommer med nye lad os kalde det forsøg eksperimenter med

bare at socialdemokraterne vil genoverveje deres stilling her og sige jamen det er faktisk en god idé lige at prøve noget nyt af lad os prøve at se hvad det her kan give som ekstra værktøj

ordføreren fremhæver at

hensigten i grundloven for eksempel nævne § to og fyrre stykke seks som jo arbejder med er nogen ting som ikke egner sig

men det kan jo være noget af det som vi kan få uddybet nærmere i den

i de senere år til at gennemføre høringer altså ikke blot høringer

vedrørende aktuel lovgivning men også har en bredere karakter og

ville være fremragende og et fantastisk godt eksempel på noget vi kunne gøre hvordan vi skal sætte det i system ved

først og fremmest om at få de gode ideer men pointen

høringsredskabet det at gennemføre en åben høring i et udvalg har den karakter at man i højere grad

kommer rundt om et emne og får belyst et emne

det er jo ikke altid at det rigtige svar er at lave et beslutningsforslag andre gange er det rigtige

forligspartier som er fastlåst på et bestemt område måske ændrer deres synspunkter det var noget af det som blandt andet høringen

i folketinget stod bag i et forlig så så

skal de også kende forslagets fulde karakter deraf må det vel også forventes

juridisk holdbart beslutningsforslag som man

som folk kan tage stilling til

går ud fra at det er noget af det som vi også kan få uddybet yderligere i forbindelse med udvalgsbehandlingen

det er også et scenarie som vi selvfølgelig er nødt til at tage

er fremført i debatten at der for eksempel i finland har været nogle udmærkede forslag som er bragt frem for eksempel

faktisk har et ret progressivt folketing

nogle af de her elementer kan vi jo i hvert fald sige

som forslag omvendt kan man sagtens forestille sig at der vil være halvtredstusind som måske har den holdning at

jeg ganske sikker på at noget af det der vil komme ind dér

at blive noget jeg kan bruge og som måske kan ende med at blive til konkrete forslag så det

men spørgsmålet er jo

ikke er halvtredstusind der står bag så

en del af udfordringen her ligger i den der forudsætning om at der skal være mange der bakker noget op

faktisk godt være bekymret for for det kan betyde at rigtig gode ideer som der ikke nødvendigvis lige er den store folkelige opbakning til

speciel god mening og spørgsmålet er blot om forslagsstillerne har gjort sig overvejelser om om der

som jo også grundlovens forfattere har gjort sig

stillet på den måde noget af det som man jo i grundloven forholder sig til er blandt andet

som jo ganske givet vil være noget som

en stor befolkningsgruppe til at skrive under på

homoseksuelles ret til at blive gift og forskellige andre elementer som jo

i hvert fald er noget af det der foregår derude der trods alt siver ind igennem christiansborgs

at vi politikere heldigvis stadig væk har to ører og kun en mund

tid været en mistro til politikere om at de ikke har fingeren på pulsen ude hos vælgerne og slet ikke ude om i landet

med dette beslutningsforslag om borgerdrevne forslag der kan behandles i folketinget inddrager vi vælgerne i de politiske processer hvor de mere aktivt kan tage stilling til politiske dagsordener der ellers ikke ville have været behandlet på christiansborg tag nu for eksempel sagen om

den mødte stor modstand ude i befolkningen vi har i df altid ønsket flere

den seneste eu afstemning om retsforbeholdet set

politikerne herinde på christiansborg ikke var på linje med befolkningen

for at kunne være med i dette beslutningsforslag var at vi fik indført at det er et krav at borgerdrevne forslag fremsættes i folketinget ikke er i strid med grundloven det gælder selvfølgelig også de ting vi har fået beskrevet af ministeren her i dag

kunne det jo have været sådan at vi fik nogle urealistiske forslag om at afskaffe forsvaret eller nedlægge kongehuset

på at forsøge at få den danske befolkning engageret i i de politiske spørgsmål og ikke mindst

de politiske processer vi ser frem til det videre udvalgsarbejde og så skulle jeg også hilse fra de konservative og sige at de også kan støtte

endnu flere redskaber bliver ved med at udvikle nye redskaber der netop gør at vores demokrati bliver ved med at være stærkt det her forslag sætter jo ikke spørgsmålstegn ved det repræsentative demokrati vi har det er jo et supplement til hvordan vi

med det repræsentative demokrati så kan ordføreren ikke se at at det her jo ikke er en erstatning for noget men et supplement

drøftet det i udvalg eller på tværs af partier

et firmas bestyrelse havde lige så ringe troværdighed som vi har så ville den blive sparket ud spørgsmålet er

ville gå den den virksomhed som var så meget ude af sync med sine medarbejdere

her med et forslag som adresserer det her

det

at være lidt risikovillig

den kæmpeudfordring det er

er det jo en rigtig rigtig god dag

i hvert fald i enhedslisten allerede da beslutningsforslaget blev

mener vi er et tiltrængt vitamintilskud til vores repræsentative demokrati vi håber og forventer at det kan øge interessen for

med til at mindske nok en fornemmelse af magtesløshed

når nu man så får muligheden for at være med til at drive et forslag fremad

og sætte den politiske dagsorden

en vigtig del af det her forslag

få forslag behandlet herinde men også kunne sætte en politisk

skal der mere end en telefonopringning og en overtalelse af et enkelt folketingsmedlem til reelt

at få fremsat et forslag i folketingssalen også selv om der er nogle ordførere her der lader som noget andet

mere end det til også at kunne få sat en politisk dagsorden

demokrati der er ikke tale om

øget adgang til folkeafstemninger det vil vi også meget gerne diskutere i enhedslisten det synes vi der skal være

men her er alene tale om at halvtredstusind myndige borgere med deres underskrifter kan sikre at et forslag får to behandlinger og en afstemning i folketingssalen lad os lade være med at tale

ordføreren fra dansk folkeparti nævne både sagen om salget salget af dong aktierne til goldman sachs og

den såkaldte offentlighedslov som vi også har behandlet forslag om tidligere i dag som værende to

skrive under og agitere for at folketinget skulle gøre noget andet

det er er formentlig for deres vedkommende

have krav på en eller anden form for kommentar fra folketingets side når

det hele skal selvfølgelig ske inden for rammerne af grundloven det er der ikke nogen tvivl om

det betyder jo også at man bliver nødt til

vi skal finde en måde at gøre det på og det kan vi selvfølgelig også godt hvor det bliver en reel rettighed men

er begrænset af det som er grundlovens ord nemlig at det er folketingets medlemmer og regeringens ministre der kan fremsætte lovforslag

så vil jeg også bemærke at der i forslaget er en to årig solnedgangsklausul

vil betyde at hvis man ikke aktivt genvedtager ordningen

vil den af sig selv løbe ud og det vil

forestillinger om den praktiske udførelse

at anvende sådan et sådan et redskab

på en fornuftig måde men vil sende enkeltsager om tøjdyr og alt muligt andet ind i folketingssalen

men jeg tror altså ikke at det bliver så forfærdeligt som man går og siger og hvis det endelig skulle det

en solnedgangsklausul som betyder at så vil det forsvinde af sig selv

der er en tendens til at det her bliver kørt lige lovlig

man overser de positive positive resultater

beslutningsforslag vi behandler her i dag

gerne takke justitsministeren for

relevante betragtninger i forhold til samspillet

set også en overvejelse vi selv har været i og som vi

diskuteret med nogle af de andre partier bag forslaget og hvis det er sådan at der er en detalje i forslaget der er formuleret på en måde der gør at det ikke praktisk kan gennemføres som det lige

er beskrevet her så må vi jo bare sørge for at ændre det sådan

være mere præcist på forsiden

sørge for at folketinget stiller det her redskab til rådighed

forslaget hvis hun eller han

god idé blandt andet fordi det jo også åbner huset

der er også mulighed for

forslag som ikke ikke lige kan finde vej gennem de partidisciplinerede grupper

folketingssalen misforstå mig ikke jeg har stor respekt og ønske om partidisciplin men jeg synes det er en god idé at der kan være forslag som der sidder mindretal og ønsker sig rundtomkring i grupperne

til folketingssalen man kunne jo også hvis man er rigtig vild forestille sig at der fandtes forslag som halvtredstusind borgere gerne ville have behandlet

hundrede og ni og halvfjerds folketingsmedlemmer der ønsker at få behandlet

og så synes jeg da det er fint at man kan få diskussionen

ikke ret til at forslagene bliver gennemført

bare sige at hvis der er halvtredstusind underskrifter så fremsætter jeg

så må vi jo se det kan jo være at dem der er imod og er bange for at det hele kommer til at handle om teddybjørne og andre mærkværdigheder får ret

aldrig afvise at ens politiske modstandere

vi gerne evaluere og og ændre den måde ordningen

hvis det virkelig viser sig at det hele ender i pjat

har gjort andre steder og hvorfor skulle den danske befolkning dog være dummere end den finske det synes jeg ikke der er noget der tyder på

vi vil fortsætte arbejdet med forslaget i den allerbedste ånd

er sikker på at vi finder frem til en løsning der kan lade sig gøre

som flere ordførere har været inde på vi vil gerne prøve noget nyt i finland har modellen ført til diskussion af et par håndfulde

man har jo rigtigt nok i dag som ministeren og andre har været inde på rig mulighed for at få adgang til folketingspolitikere det synes jeg heller ikke er det som er det afgørende problem vi ved alle sammen godt at der ikke skal så meget til før et folketingsmedlem tager en opfordring videre for eksempel som et beslutningsforslag

med mig vi har nok forskellige grænser for hvad der skal til vi har repræsentativt demokrati i danmark og det er der ingen der ønsker at ændre det hylder vi folketingsmedlemmer er alene bundet af deres overbevisning og det er der ikke noget ved det her

tværtimod mener vi

befolkningen sådan som det bør være ligesom vi altså mener at det kan være med til at kvalificere og måske endda ansvarliggøre den demokratiske deltagelse

hvorfor vil man gerne have noget gennemført hvilke konsekvenser kan det have vi ved af gode grunde ikke præcis hvordan det her vil virke men vi vil gerne prøve

vi ønsker i radikale venstre at lukke

som politikere og selve den demokratiske debat

helt i tråd med mit partis værdigrundlag vi har altid

vil altid være dybt optaget af hvordan vi udvikler demokratiet jeg synes debatten i finland viser

afstand til christiansborg og politik nej jeg tror jeg

det vil det ikke

og det tror jeg vi alle sammen er helt klar over men vi skal bruge alle de muligheder vi har vi skal løbende reflektere over hvordan vi får en kvalificeret og kvalificerende demokratisk debat og tak for

er faktisk meget opmuntret ved

vores måde oplever jeg er endda rigtig optaget

underskrifter fordi det er en gammel sf tanke

vi mener dog i lighed med tidligere også at at den her mulighed skal

fremmes ude i kommuner og regioner og derfor har vi i forbindelse med behandlingen

fra de øvrige partier til

andre partier bag forslaget for et godt og konstruktivt samarbejde for jeg tror det er vigtigt at vi til stadighed udvikler vores demokrati og i den forbindelse tror jeg det er vigtigt

deltagelse og samtale jeg synes også

debatten i dag har vidnet om at det kan vi sagtens når når det virkelig gælder målinger har

for så vidt hele den vestlige verden er i bund og der er en stigende følelse blandt danskerne af at det er svært at få direkte indflydelse på demokratiet i sf har vi altid arbejdet for en mere direkte og borgernær adgang til at påvirke beslutningsprocesserne på christiansborg

det her forslag giver vi større mulighed for at give

skal behandle forslag hvis et borgerinitiativ kan samle tilpas mange underskrifter vi tror ikke det er en mirakelkur men i dag er det typisk dem med ressourcerne til at hyre lobbyister

den letteste adgang til beslutningstagerne et demokrati bør altid kunne udvikle sig og hele tiden søge at blive udvidet så flest mulige har mulighed for at bidrage og deltage derfor synes vi det er godt at give mulighed for at imødekomme borgernes initiativer på den her måde sf støtter derfor

holder demokratiet i live det synes jeg vi skal holde hinanden meget op på

netop at udvikle og holde vores demokrati

en fantastisk dag i dag for demokratiet jeg stod op i morges og var glad og jeg har snakket

sagt det her er en fantastisk dag og jeg synes den er fantastisk fordi syv partier altså dansk folkeparti enhedslisten liberal alliance radikale sf konservative og alternativet faktisk er gået sammen om at ville prøve nogle nye redskaber af

udvides faktisk får borgerne mulighed for at få fremsat behandlet og stemt om et forslag i folketinget

jo først når man har opnået støtten fra niogfyrretusinde og nihundrede og nioghalvfems andre borgere og det kræver at man sætter en politisk dagsorden at man får startet en debat så på den måde er der tale om en ny form for borgerinddragelse som jeg tror kan være et rigtig godt aktiv for vores demokrati på sigt i alternativet har vi aldrig lagt skjul på at

vi ønsker en ny og mere involverende politisk kultur vi vil gerne have endnu mere borgerinddragelse endnu mere dialog endnu mere demokrati og vi vil gerne prøve at være med til at bryde nogle af murene

christiansborg ned så vi i stedet

får inviteret flere ind i de politiske processer når vi taler om en ny politisk kultur handler det derfor ikke kun om at vi skal tale pænt til hinanden

det handler om mere end det det handler om at skabe en ny politisk kultur

mere inddragende demokrati et demokrati hvor medborgerskab borgerinddragelse er nøgleord og hvor vi arbejder ud fra ideen om at flere faktisk ved mere og hvor vi ikke er bange for at give borgerne bedre muligheder for at påvirke den politiske

vi syv partier gør med det her forslag

er borgerdrevne forslag inspireret af lignende initiativ i finland her fungerer ordningen faktisk rigtig fint

blandt andet resulteret i som det tidligere er blevet sagt at der er blevet vedtaget

ligestilling i ægteskabslovgivningen

faktisk havde givet specielt unge en opfattelse af at de var tættere på de politiske processer at de følte at de

rigtig gode forslag på bordet hvis man lytter og inddrager borgere jeg er overbevist om at vi faktisk også i danmark kan få gode input på den her måde som supplement til alle de andre gode måder men samtidig

håber og tror jeg på at borgerdrevne forslag kan hjælpe med at øge tilliden til politikerne og fremme et mere aktivt og involverende demokrati det sidste har vi i øvrigt flere forslag til fra

og vi glæder os rigtig meget til at skulle arbejde videre med det her i folketinget hvordan vi kan få

det jo vigtigt at huske på at det her med politikerlede og tillid

særligt dansk fænomen det er et internationalt fænomen

fænomen som kræver nye svar og nye løsninger nye eksperimenter jeg har selv haft fornøjelsen af at diskutere hvordan vi kan styrke demokratiet og fremme borgerinddragelsen med mange af mine kollegaer

senest da jeg var til den interparlamentariske unions møde i zambia da var der mange møder der netop handlede om hvordan vi lukker processerne op her havde rigtig spændende snakke med kollegaer fra mexico fra england fra nepal og fra island fælles for alle er at man er enige om at vi er nødt til at skrue op for gennemsigtigheden og åbne de politiske processer endnu mere hvis tilliden mellem befolkningen og de folkevalgte skal genetableres

at vi i dag står syv partier der mener at borgerdrevne forslag kan være en

det repræsentative demokrati styrke det fordi borgerdrevne forslag kan være et godt supplement til den måde vi arbejder på i forvejen og fordi det faktisk giver alle mennesker mulighed for at være med til at rejse en politisk dagsorden og få en sag ind på tinge her hvor man må sige at det får en stor opmærksomhed så borgerdrevne forslag afvikler derfor ikke det repræsentative demokrati tværtimod det supplerer det det udvikler det

det som jeg har hørt fra alle de syv partier der står bag er intentionerne og vurderingen i det her men til sidst endnu en gang gerne sige tak til alle ordførerne og til ministeren

har tilknytning til terrorbevægelser eller som modarbejder demokrati vestlige værdier og livsførelse eller fra personer eller organisationer der har tilknytning til terrorbevægelser eller som modarbejder demokrati og vestlige værdier og livsførelse jeg er om nogen optaget af at ekstremistiske kræfter ikke må have en negativ påvirkning af integrationen i det danske samfund

men vi kan selvfølgelig ikke acceptere hvis en udenlandsk donor med sin støtte fremmer parallelsamfund og opfordrer til normer og praksis som er uforenelig med dansk ret og danske demokratiske principper det forsøger regeringen netop på en række områder at forhindre justitsministeren sendte for nylig et lovforslag om ændring af straffeloven i høring her foreslår regeringen blandt andet at indføre en ny straffebestemmelse der skal gøre det strafbart at modtage økonomisk støtte fra en terrororganisation til at oprette eller drive en institution virksomhed eller lignende i danmark herunder en moské eller en skole formålet er netop at modvirke at terrororganisationer gennem donationer til civilsamfundet kan udøve påvirkning og skabe sympati og legitimitet

de gældende straffebestemmelser giver i øvrigt også mulighed for i visse situationer at straffe den der modtager økonomiske midler fra eksempelvis terrorbevægelser

omfattet af den almindelige terrorbestemmelse i straffelovens § en hundrede og fjorten endvidere

kan straffes som hæleri derudover skal det lovforberedende udvalg om en

sammenhængende lovregulering af trossamfundene det såkaldte trossamfundsudvalg som led i deres arbejde overveje hvordan der kan skabes en større transparens i

skal i den forbindelse blandt andet se på hvilke krav

om åbenhed og regnskabsaflæggelse

derudover har den eksisterende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

terrorfinansiering til formål at sikre at der ikke tilgår midler til brug for terrorfinansiering og ligeledes

er opnået ved en kriminel handling hvis der er mistanke om ulovlige pengestrømme uanset om pengene kommer fra en virksomhed en privatperson eller et land eller hvis der er mistanke om at midler bruges til terrorrelateret virksomhed så har forskellige myndigheder

et land eller en person forbryder sig mod internationale konventioner

religionsfrihed kan der i eu eller i fn regi også vedtages sanktioner mod det konkrete land eller person disse sanktioner kan blandt andet være indefrysning af penge

medlemsland af både eu og fn er danmark forpligtet til at gennemføre disse sanktioner med den eksisterende lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering det seneste lovforslag om kriminalisering af modtagelse af støtte fra terrororganisationer til blandt andet etablering af en moské og det igangsatte arbejde i trossamfundsudvalget er der efter regeringens mening ikke brug for endnu et tiltag vedrørende udenlandske donationer så regeringen indstiller hermed at

kunne man også løse nogle store problemer vi har

de her formørkede institutioner og derfor synes jeg

det vil være godt hvis der kom en en positiv tilkendegivelse fra

lad mig starte med at

at det set med socialdemokratiske briller er helt og aldeles uacceptabelt

at religiøse samfund her i landet understøttes af terrororganisationer helt uacceptabelt og derfor skal vi gøre hvad der står i vores magt for at bekæmpe disse vi tager gerne lovgivningen i brug vi skærper gerne myndighedernes indsats og vi hilser ethvert andet initiativ til formålet

hvorfor vi ikke umiddelbart kan støtte

ikke klart afgrænset hvem disse lande eller privatpersoner er og det vil i værste fald betyde at vi risikerer at religiøse samfund som sømandskirker

loven er uklar hvis andre lande

der er vigtige kulturinstitutioner og mødesteder for danskere rundtomkring i hele verden

skulle lukke fordi der er radikaliserede

for det andet er definitionen af stater noget uklar hvilket kan gøre det svært

bruge det der lægges op til i praksis

er at være med til at stramme kursen over for de her på anden vis lige nu pågår der forhandlinger om netop radikalisering hos kirkeministeren en forhandling som jeg har forstået vi har en fælles interesse i sættes op i såvel tempo som omfang og vi drøfter

denne sammenhæng og at finde løsninger der virker i praksis også på skatteområdet

meddele at vi til fulde støtter hensigten med forslaget her men at vi håber sammen at kunne arbejde på andre

eller myndighedsmæssige initiativer til bekæmpelse af det der

de danske samfundsnormer det vil vi i venstre gøre alt for at bekæmpe desuden er bekæmpelse af den stigende terrortrussel som vi oplever ikke bare i danmark men i hele verden central i venstres sikkerhedspolitik

tager dansk folkeparti lidt en en anden drejning ved blandt andet at ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler til religiøse og kulturelle bygninger og formål i danmark fra fremmede stater

arbejder vi allerede meget meget hårdt på på det område i øjeblikket ligger der et lovforslag fra justitsministeren i høring der skal gøre det strafbart at modtage økonomisk støtte fra en terrororganisation til at oprette eller drive en en institution virksomhed eller lignende i danmark med det lovforslag stræber vi mod at

en afgørende indsats mod de donationer der flyder ind over grænsen og som bliver brugt til at sprede antidemokratisk propaganda derudover har regeringen også nedsat trossamfundsudvalget som skal overveje og i slutningen af året komme med anbefalinger til hvordan der kan skabes større transparens

dertil kommer at der i lovgivningen i dag allerede er et ganske udmærket grundlag for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering regeringen og venstre er altså godt i gang når det kommer til at bekæmpe terror til at bekæmpe de absurde holdninger

donationer og derfor vurderer vi ikke

forslag som bliver fremsat her i dag vil bidrage væsentligt til det arbejde der allerede foregår

venskabsforening får tilskud fra nordkorea til at sende foreningens medlemmer og andre

andre gange sker påvirkningen mere i det skjulte det er tilfældet når man tager så meget hensyn til danske firmaers kommercielle interesser

ordre om at skride hårdt ind over for fredelige demonstranter der vifter med

er også problematisk når undertrykkende regimer hvor islam er statsreligion øver indflydelse i danmark og det gælder et land som

storemir som det nævnes i bemærkningerne til det beslutningsforslag vi diskuterer i dag har støttet et moskébyggeri i københavn med

med til historien hører jo altså at qatar er et land som den usa ledede koalition arbejdede tæt sammen med

under krigsførelsen mod irak og som vestlige stater fortsat samarbejde med militært

samarbejde at blandt andet den danske regering holder forholdsvis lav profil

der skal være den størst mulige grad af åbenhed omkring finansieringen af religiøse aktiviteter i danmark hvis økonomien omkring opførelse af moskeer og andre religiøse bygninger ikke er offentlig tilgængelig og let gennemskuelig ud fra den lovgivning der gælder i dag

hvis intentionen med det her beslutningsforslag

er at skabe større gennemskuelighed tættere kontrol med udenlandske tilskud til religiøse bygninger i danmark

støtter enhedslisten den intention når vi alligevel ikke umiddelbart kan støtte forslaget

skal forhindres i at yde

det er jo et temmelig værdiladet begreb

på terrorlisten og organisationen blev faktisk

stående længe efter at mandela var blevet præsident

også præsident erdogans styre i i tyrkiet støtter religiøse aktiviteter i danmark den danske regering samarbejder med den tyrkiske om udstationeringen af tredive imamer som virker ved muslimske menigheder

netop lavet en milliardaftale om flygtninge med erdogans regering

solid dokumentation for at de tyrkiske myndigheder samarbejder med islamisk stat et forbud som det der skitseres i forslaget vil støde på

jeg massive afgrænsningsproblemer og hvis udenlandske regimer eller bevægelser vil omgå det her forbud

kan man forestille sig talrige modeller til at gøre det med stråmænd fondsdannelser og andet

som altså alligevel vil sikre at pengene når frem så konklusionen

set intentionen det er dybt problematisk at der er udenlandske antidemokratiske regimer som forsøger at påvirke det danske samfund på den her måde vi tror på at åbne regnskaber tættere kontrol er vejen frem det er den vej vi

men tit er det ikke rigtig noget som

trossamfund her i landet

vil jeg gerne lægge ud med at rose dansk

som trossamfund ikke kan modtage støtte fra hverken stater personer eller organisationer i andre lande medmindre danmark har en bilateral aftale med det pågældende land om at det kan ske begge veje hvis det gjaldt

alle trossamfund og

man kunne selvfølgelig godt vælge en lidt mere moderat model og sige at

man

de her bilaterale aftaler med men kravet om bilaterale aftaler ville man sikre at den danske stat har beslutningskompetencen i forhold til hvem der kan give og dermed

der er steder hvorfra det er problematisk

kommer fra stater og organisationer eller mennesker som i virkeligheden

terror ekstremisme eller samfundsomstyrtelse her i landet

for forslaget vi har en lidt anden model til hvordan vi synes

regeringen når vi på et tidspunkt er kommet videre end til bare at diskutere de af regeringen fremsatte forslag

står retten til kultur og religionsfrihed ikke til diskussion vi mener at enhver skal

også selv om det er nogle vi er

hvor religionsfriheden

kan man jo sige at alternativet pt arbejder for at ændre vores vestlige livsførelse fordi vi

at det skal være ulovligt at støtte terrorvirksomhed

dansk folkeparti foreslår så også gennemsigtighed i foreningers økonomiske forhold og bedre muligheder for at håndhæve loven om for eksempel forbud mod støtte til terrorvirksomhed og det er vi fuldstændig på linje med det er vi helt enige i og det kunne være rigtig interessant hvis

jeg synes der er sådan lidt modstridende ting i det her beslutningsforslag

så som udgangspunkt kan vi ikke støtte det men men

hvis jeg som præst stiller mig op

kirken ude i tjele sogn

et tilsyn med hvilken forkyndelse der lyder rundtomkring i de danske kirker og og det vi sådan set bare

med den lovgivning der

forhindre at der der bliver givet

terrorbevægelser eller noget der kan associeres med terror til

fordi dem der betaler pengene jo også bestemmer

at de skulle være ligestillede med folkekirken

diskutere om man skulle til at støtte alle trosretninger fordi vi derved netop kunne stille krav

de forskellige trosretninger og det er da noget vi synes er rigtig interessant at diskutere

diskutere det der med om vi skal adskille kirke og stat

en interessant diskussion at tage så så jeg synes at det

som herre christian langballe åbner op for

faktisk også har privilegier i forhold til staten altså i forhold til skat og

masse andre ting så det betyder ikke at de andre trossamfund ikke bliver støttet det gør de i hvert fald

den almindelige grundlæggende danske lovgivning

hvordan vi skrider ind over for de anerkendte trossamfund sådan at lovgivningen faktisk bliver bragt på omgangshøjde

man skulle snakke om en reel ligestilling i de forskellige trossamfund

regulere jeg tog nu ikke christian langballe til indtægt for det synspunkt jeg var

det christian langballe mente men det åbnede op for

udfordringer vi står med jeg deler sådan set som jeg hører de fleste ordførere

og andre ting hvad enten de er religiøse kulturelle eller eller noget som helst andet vi ønsker også fuld åbenhed om finansieringen af religiøse institutioner uanset hvem de er men det som er humlen

definitionerne afgrænses

fortsat ramme med med spredehagl

det skal kunne afgrænses for det er meget uklare

fremsætter et lovforslag

er muligt målrettet at sætte ind over for terrorfinansiering af religiøse og

går til byggerier af stormoskeer og moskeer i danmark og det er også noget af det der står i bemærkningerne til beslutningsforslaget vi deler sådan set

der er ikke fuld gennemsigtighed

det værst tænkelige scenarie er jo at

får penge fra andre lande til byggerier

moskeer som fremmer parallelsamfund

integrationen negativt som der også står i bemærkningerne til beslutningsforslaget

vi jo i københavns borgerrepræsentation været med til at

få belyst nogle helt konkrete elementer i forslaget altså strider det her forslag mod religionsfriheden det

de konklusioner der var fra den daværende minister

mod religionsfriheden diskriminerer det her mellem de forskellige trossamfund det er også noget der

det er noget der stadig ikke er kommet svar på vi mangler at og det synes jeg er en rigtig spændende debat og

vestlig livsførelse hvad er vestlige værdier hvem er det egentlig der definerer dem

lave den liste over stater og magter der ikke lige nøjagtig har den livsførelse som vi synes er den rigtige det står heller ikke beskrevet så vi kan ikke støtte beslutningsforslaget som det ligger men vi vil meget gerne bakke op om regeringens arbejde

de pengestrømme der kommer fra de statsmagter for vi synes faktisk også det er bekymrende så

relationer til ekstremisme og terror

men lad os tage et skridt af gangen i første omgang synes vi det er vigtigt at vi får åbenhed og gennemsigtighed omkring moskeernes regnskaber det er noget af det vi har ønsket os i forbindelse med de igangværende forhandlinger hvem finansierer moskeerne hvem finansierer

os få noget åbenhed og derefter kan vi tage næste skridt og så forbyde ekstreme fonde organisationer institutioner i at finansiere

vi har i de igangværende forhandlinger også ønsket os at man tager udgangspunkt i

at de skal opfordres til at oprette en menighed der har ansvar for at ansætte imamen der skal være åbenhed omkring regnskaberne ligesom folkekirken og så skal der være tilsyn med

på samme måde som med præsterne i folkekirken hvis en præst

prædiker ekstremt

biskoppen eller kirkeministeren gå ind og

os vente på de igangværende forhandlingers resultater vi ved ikke hvornår de slutter det går for langsomt men lad os vente og så kan vi derefter tage tage næste step og så forbyde de der organisationer i at finansiere ekstreme

gerne så gennemført på den ene eller den anden måde der var også andre ideer til hvordan man kan løse

nogle bud på hvordan man kan gøre det og vi diskuterer

målet så længe vi kan nå hen til det og så længe vi er enige om at der er et problem her så tror jeg også

baggrunden for beslutningsforslaget er jo at der

der er kommet økonomiske tilskud udefra

politiske beslutningstagere skabt en bekymring og en frygt for at der i kølvandet på de økonomiske tilskud er fulgt betingelser med i forhold til at man skal prædike nogle bestemte ting og at moskeen skal tilhøre en bestemt

med det kommende stormoskébyggeri på dortheavej i nordvestkvarteret i københavn og det er jo islamisk trossamfund

som fra tid til anden brillerer med at gøre sig uheldigt bemærket der forlyder det at finansieringen udelukkende skal være på baggrund af private donationer men det er svært med de nuværende regler at finde ud af om det rent faktisk er sådan og hvem det rent faktisk er er med til at finansiere det derfor ønsker vi at det gøres ulovligt at modtage økonomiske midler til religiøse og kulturelle bygninger og formål i danmark fra fremmede statsmagter eller fra personer og

og vestlige værdier og livsførelse

forpligtes regeringen til inden udgangen af i år at fremsætte lovforslag herom

vores hensigt at den eller de personer der ønsker at indsamle midler til religiøse og kulturelle bygninger og formål skal overholde de foreslåede bestemmelser herudover skal den ansvarlige for indsamlingen i særlig grad sikre at der ikke modtages støtte og donationer fra stater som har tilknytning til terrorbevægelser en passende sanktion hvis man overtræder

om ikke at modtage økonomiske midler kunne være at

at der skal være mulighed for at idømme frihedsstraf men vi har noteret os de positive bemærkninger både dem der er kommet fra regeringen og fra andre partier og derfor håber vi at de mange ord kan blive omsat

til udlændinge integrations og boligudvalget

udvisningsreglen til den form som den havde da den tidligere vk regering med støtte fra dansk folkeparti i to tusind og elleve skærpede udvisningsreglerne og som den senere regering s r sf regeringen i to tusind og tolv lempede

dengang var en meget stor fejl af s r

sf regeringen og det synes jeg fortsat ingen kan være i tvivl om min holdning udlændinge der begår kriminalitet er

i danmark det kan derfor heller ikke komme bag på nogen at regeringen selvfølgelig støtter den skærpelse af udvisningsreglerne det flugter med regeringens linje om at det alene er i de tilfælde hvor det med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser at en udvisning kan undlades netop derfor har regeringen selv haft de selv samme overvejelser og intentioner da det sender et klart signal om at udvisning af kriminelle udlændinge skal ske i videst muligt omfang det er derfor også min og regeringens hensigt at

forslagsstillerne foreslår derudover at reglerne om betinget udvisning også skal gælde udlændinge omfattet af eu retten i dag er udlændinge omfattet af eu retten helt undtaget fra

har måttet konstatere at eu retten ganske enkelt sætter en stopper for at ændre reglerne om betinget udvisning så de også kommer til at gælde for udlændinge omfattet af eu retten det skyldes at eu borgere har en særlig fordelagtig retsstilling efter eu rettens regler om fri bevægelighed som danmark jo er forpligtet til at følge andre kriminelle udlændinge kan og vil som hidtil naturligvis blive betinget udvist af danmark for en god ordens skyld vil

jeg da også lige understrege at eu borgere som altid vil kunne

vis inden for rammerne af eu retten forslagsstillerne foreslår endelig at muligheden for at stramme yderligere op skal undersøges det kan heller ikke komme helt bag på nogen jeg kunne

være mere enig og

vurderer regeringen selvfølgelig løbende det betyder også at spillerummet inden for de

og om nødvendigt

om det og udfordre lige præcis

den del sammenfattende deler regeringen selvfølgelig ønsket om at

kriminelle udlændinge udvises i videst muligt omfang men regeringen kan af de grunde jeg har nævnt

ikke støtte beslutningsforslaget i sin helhed men kommer altså med et lovforslag når folketinget træder sammen igen efter

i et beslutningsforslag det er at man skal undersøge mulighederne for at stramme yderligere op ikke at jeg er uenig i det men

spørgsmålet er lidt om om det hører til her men jeg

støtter vi som parti vi støttede

oprindelige skærpelse af den lovgivning vi diskuterer her i dag og da loven i sin tid blev ændret handlede det ikke om at det skulle være sværere at udvise kriminelle udlændinge det handlede alene om den henstilling vi modtog fra eu kommissionen og om at rette op på en lovgivningsmæssig uklarhed den juridiske vurdering var på det tidspunkt at ændringen ikke ville få indflydelse på domstolenes praksis i forhold til at udvise kriminelle udlændinge og det er jo domstolene der foretager den konkrete vurdering af om udvisning af en udlænding

med danmarks internationale forpligtelser vi vil ikke stå i vejen for lovgivningsmæssige initiativer der kan sikre effektiv udvisning af udlændinge

såfremt det ikke juridisk efterlader os med samme problemer og uklarhed som tilbage ved den seneste justering derfor vil vi bede ministeren om at besvare spørgsmål i forlængelse af dagens behandling får vi vished for at det nu ikke giver juridiske udfordringer støtter vi alternativt finder vi gerne sammen med regeringen en ny formulering som understøtter udvisningen af kriminelle udlændinge med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater til fulde støtter intentionen i forslaget men at vores støtte afhænger af ministerens vurdering

på grund af den lempelse som ordførerens regering regering lavede i to tusind

ti årig dansk pige nær en legeplads han blev dømt dømt også for andre krænkelser og forsøg på krænkelser og stod til udvisning men fordi s r sf regeringen netop havde gennemført en af deres mange

strid med vores internationale forpligtelser således blev en voldtægtsforbryder i danmark takket være den lempelige s r sf politik det er netop denne regelændring som er en del af de omfattende stramninger

venstre varslede at ville gennemføre inden vi gik til valg det var nemlig præcis sådan lovgivningen var i den sidste del af vk perioden i nullerne hvor vi netop strammede op på præcis dette område som så blev spolet tilbage af

taget direkte fra vores egen værktøjskasse vi vil gerne være med til at give domstolene de samme beføjelser som de havde under vk regeringen vi ønsker med andre ord stadig væk at domstolene i videst muligt omfang kan udvise de udlændinge der bliver straffet for forbrydelser i danmark selvfølgelig med den undtagelse at domstolene med sikkerhed

skal kunne vurdere om det er i strid med danmarks internationale forpligtelser desværre går forslagsstillerne forslagsstillerne skridtet videre i

dette beslutningsforslag måske er det for at drille

udvisning også gælder for udlændinge der er omfattet af eu reglerne den del kan venstre selvfølgelig ikke støtte af den ganske enkle årsag at eu borgere nyder særlige rettigheder i danmark og i eu eu borgere der laver forbrydelser i danmark kan således straffes efter andre regelsæt hvad angår det sidste punkt

enig i at vi i videst muligt omfang skal fortsætte med at undersøge hvor meget vi kan stramme op samtidig med

vi holder os inden for de internationale forpligtelser det arbejde er regeringen allerede i gang med og det vil venstre fortsat bakke op om som folketing har vi et ansvar for at beskytte danskernes retssikkerhed den retssikkerhed mener venstre led et knæk da den tidligere

s r sf regering lempede reglerne for udvisning derfor har vi i dag også meldt ud at vi kommer med vores eget lovforslag der igen sikrer at udenlandske forbrydere såsom voldtægtsforbryderen fra somalia som jeg fortalte om før igen kan udvises i det videst mulige omfang men venstre kan ikke bakke op om beslutningsforslaget som helhed eftersom dele af forslaget vurderes at være

i forhold til den fri bevægelighed både med hensyn til schengens ydre grænser som ikke er sikret

også det forhold at kriminelle fordi de er omfattet af eu retten bare kan rejse ind og ud af landet det det er da oprørende

i et forhold hvor hvor man egentlig skulle beskytte den danske

ikke indføre nogle sanktioner der gør at kriminelle bare ikke kan rejse ud og ind

også nogle hager enkelte steder vi har på på det seneste meldt ud at vi ønsker at reformere eu så det bliver et slankere eu et mere effektivt eu jeg ønsker et eu der er i konstant udvikling

vi

men at regeringen med ændringen ville understrege at domstolene skal foretage en konkret vurdering af om en udvisning stemmer overens med de konventioner som danmark har tilsluttet sig vi i enhedslisten er enige i den understregning for enhedslisten er det vigtigt at at domstolene har mandat til at foretage konkrete vurderinger og at de ikke er er bundet på hænder og fødder af lovgivningsmagten magtens tredeling er vigtig i et demokrati og derfor vil vi gerne være med til at sikre den rette balance mellem den lovgivende og den dømmende magt mere generelt må jeg sige at vi i enhedslisten ikke er tilhængere af at stramme udvisningsreglerne de er blevet skærpet kraftigt flere gange i løbet af de seneste årtier og vi har set eksempler på at mennesker som har levet hele deres liv i danmark eller er kommet hertil da de var ganske små er blevet dømt til udvisning vi har den grundholdning at mennesker hører hjemme i danmark hvis de er født eller opvokset her og hvis de begår kriminalitet

skal de straffes men de skal ikke straffes hårdere end andre mennesker der ligesom dem er vokset op i danmark men som har et dansk statsborgerskab udvisning udvisning skal grundlæggende ikke bruges over for borgere som har deres helt

og og som kun har ringe tilknytning til det land som deres forældre oprindelig kom fra så enhedslisten kan ikke overraskende

udvide mulighederne i eu og det burde vi jo have en fælles interesse

bemærkningerne og der

måske gør lidt ud af at fortælle hvad det er man i givet fald vil kunne vi har sådan set

positiv tilgang til det forslag

har talt om og selvfølgelig har ministeren ret i

er noget af det vigtigste det skal jeg jo ikke forklejne på nogen måde og jeg tror

er en sammenhæng mellem de to ting altså de der skattelettelser

det gode samarbejde mellem df og og venstre men lad os nu se på det senere

godt række hånden ud

hvis det var det der var vejen frem for ligesom at

skal overveje om vi kunne lave

flygtningesituationen blandt andet får bølgerne til at gå højt og hvor vi føler os presset som samfund at vi netop har brug for konventionerne

at gå på kompromis med dem vi mener ikke at man skal ændre konventionerne sådan som forslagsstillerne giver udtryk for i bemærkningerne til det her forslag vi synes ikke

kan gå i stedet synes vi skal samarbejde bedre om dem internationalt og sørge for selv at gå forrest og yde den bedste retssikkerhedsmæssige beskyttelse af den enkelte

medmindre det er i strid med vores internationale forpligtelser

vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

i dag i jyllands posten på at mange års praksis

mere afgørende for en sags udfald end end to ekstra ord i udlændingelovgivningen ifølge dommerforeningens formand mikael sjöberg har hverken indførelsen eller afskaffelsen af med sikkerhed bestemmelsen haft betydning for praksis han siger i dagens avis vi noterede os at bestemmelsen kom ind og kom ud igen men det fik ikke nogen betydning for praksis

vil jeg tillade mig at foreslå at dansk folkeparti får gjort alvor af deres løfte til den danske befolkning om at danmark forbliver

kriminalitet bevæger sig over grænser uanset hvilke udvisningsregler vi har det kan alene bekæmpes med grænseoverskridende samarbejde og allerbedst i europol endelig er

i radikale venstre optagede af at beskytte vores grundlæggende rettigheder i europa i verden men den europæiske menneskerettighedskonvention blev til fordi vi i europa efter to verdenskrige så hinanden i øjnene og sagde aldrig mere vil vi slagte eller forfølge hinanden som folkeslag aldrig mere

til alle der ellers risikerer død tortur eller forfølgelse

ikke underminere dem derfor er vi nok ikke overraskende imod

den lempelse som ordførerens regering

betydning for praksis at ophæve bestemmelsen den er fastholdt som stram praksis samtidig siger direktøren for institut for menneskerettigheder at det er

har ikke i radikale venstre behov for

procesrisiko eller andre fine ord vi har behov for at overholde vores

det betyder ikke at der er nogen som helst

sympati for kriminelle det gør vi for alle

krig og ødelæggelse men hvad med den danske befolknings beskyttelse hvad med de unge piger der bliver voldtaget hvad med de folk der bliver

berøvet i hjemmet og bagbundet det

andet hvordan ser ordføreren på deres beskyttelse

jo flere kriminelle vi ikke kan udvise af danmark og som lever på tålt ophold jo jo flere mennesker går rundt som måske kan være til gene og fare for den danske befolkning

beskytter vi danskere med de forpligtelser med den lovgivning som vi vedtager

jeg er optaget af netop de danskere som vi alle sammen ønsker at beskytte og som vi også beskytter med vores internationale forpligtelser

død ødelæggelse tortur og forfølgelse med de internationale forpligtelser dem har vi jo netop

på tværs af lande i europa

synes vi i radikale venstre at vi bevæger os langt

bliver undergravet med dette beslutningsforslag er de fælles rettigheder vi har via vores internationale forpligtelser som danskere

at der skulle stå med sikkerhed når vi så senere det er blevet nævnt flere gange også

med til at ændre reglerne igen så det ikke stod

var det jo fordi den tidligere justitsminister fik en henstilling fra

kommissionen om at det ikke harmonerer med eus opholdsdirektiv

sandsynligvis se positivt

vi kan få diskuteret om stramningerne vil virke og om der er andre ting

køber jeg ikke i det her tilfælde jeg kan godt være nervøs i andre tilfælde hvor dansk folkeparti

internationale forpligtelser men her har jeg faktisk

domstolene godt kan vurdere hvornår man bryder de internationale forpligtelser

med til at diskutere hvordan man kan få sendt kriminelle udlændinge hurtigere hjem vi skal tage os rigtig godt af de mennesker som rigtig gerne vil danmark

medierne glemmer at fortælle om de mange udlændinge som rigtig gerne vil danmark og som gør en kæmpestor forskel for danmark til gengæld vil

sige at dem som ikke vil danmark dem

kriminalitet vil vi gerne have hurtigere tilbage til der hvor de kommer fra så vi støtter ikke op om det her beslutningsforslag men ser positivt på de kommende forhandlinger om at få skrevet det

bureaukratiske årsager og så har vi en hel del vaneforbrydere som vi ikke kan komme af med

tålt ophold mordere narkoforbrydere

det er ødelæggende for det danske samfund det er ødelæggende for mange indvandrere der bor i danmark og som er lovlydige og bidrager

i beslutningsforslagets første del

at ikke eu borgere skal straksudvises medmindre dette med sikkerhed er i strid med de internationale forpligtelser med hensyn til den anden del

handler om eu borgere kunne vi egentlig godt tænke os at de kriminelle

her vil vi gerne vente på at regeringen kommer med det lovforslag som

er at med lovforslaget skal man komme med initiativer til at

forhindre kriminelle østeuropæere i at blive ved med

var justitsministeren ude at sige

ikke være rigtigt rumænien er et eu land de skal straks

så er det sådan at de danske domstole jo udsteder

indrejseforbud til østeuropæiske kriminelle men i virkelighedens verden viser erfaringerne er disse indrejseforbud ikke meget værd for de vender tilbage sidste år viste tal fra rigspolitiet at der er

på lovlig vis det vil vi gerne have at regeringen kommer med initiativer til at

de kan afsone der det det andet ønske vi har er

vi mener det er vigtigt at man igangsætter en proces i retning af at lave nogle diplomatiske garantier med deres oprindelige hjemlande så

kriminelle aktiviteter

ud så hurtigt som muligt så vi håber at regeringen til efteråret når den kommer med lovforslaget også omfatte vores to

set gerne kvittere for alt tyder jo på at der i en eller anden form vil være flertal for at stramme udvisningsreglerne og det er positivt for

er ingen grund til at beskytte kriminelle udlændinge imod udvisning vi har den opfattelse i dansk folkeparti at

domstolene herhjemme fortolker konventionerne alt for restriktivt hvilket medfører en unødvendig høj grad af beskyttelse mod udvisning

gør det fordi de har en for restriktiv fortolkning af konventionerne man kan

det første logiske skridt hvis man skal udvise flere kriminelle udlændinge at benytte det råderum der rent faktisk er inden for konventionerne og det er vores opfattelse

det gør man ikke for nuværende så det bør jo være første skridt

blandt andet derfor ønsker forslagsstillerne

den europæiske menneskerettighedskonvention men beslutningsforslaget handler i første omgang om at genindføre to bestemmelser der tidligere

dette med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser og så ønsker vi at reglerne om betinget udvisning også gælder for udlændinge der er omfattet af eu reglerne

og derfor overvejer vi at komme med ændringsforslag det kan også være at vi skal aflevere en beretning i udvalget hvis der er flertal for det vi håber i hvert fald at vi i en eller anden form her i folketinget kan være med til at pålægge regeringen at

de skal komme med et lovforslag som strammer udvisningsreglerne

det er jo en forholdsvis enkel ændring af udvisningsreglerne som der

i beslutningsforslaget at vi ønsker at pålægge regeringen som at undersøge mulighederne for at stramme yderligere op blandt andet med udgangspunkt i at europarådet har ændret i præamblen til den europæiske

med det formål at understrege nærhedsprincippet i europarådet er

en række ændringer i den europæiske

har man ændret i præamblen til konventionen og det man har gjort er at man i præamblen har

briternes side og som den danske delegation i europarådet

sørget for at der var større råderum til at udvise kriminelle udlændinge så den del af beslutningsforslaget handler simpelt

for vækst tilflytning turisme og erhverv på vores øer det skal der gøres

i er blevet ved i har skabt resultater og det fortjener i en kæmpe tak

transporten helt helt afgørende for at skabe udvikling og arbejdspladser på øerne med det her lovforslag tilføres årligt fem og halvfems million kroner til at nedsætte billetprisen til vores færger cirka halvdelen af det beløb kommer fra den tidligere regerings

man kan kalde nye penge

ja vi kan jo spole tiden præcis en år tilbage og se

til samme formål kaldte venstre i opposition nemlig vores forslag for uambitiøst jeg citerer fra venstre dengang de var i opposition vi mener at prisen også skal sænkes i ferieperioden det såkaldte landevejsprincip er præcis den model vi skal have så siger nogle at vi mangler penge men hør nu venner det siger i jo altid det med pengene er bare noget man bruger som undskyldning

med fuld trafikal ligestilling ifølge venstre

vel at mærke venstre før valget i dag er venstre som bekendt i regering

at der ikke kan blive til mere end fem og halvfems million kr hvoraf halvdelen af beløbet jo allerede stod på kontoen det er måske derfor venstres egen borgmester på fanø siger og jeg citerer

vi var stillet i udsigt det er vi selvfølgelig

jeg vil fokusere på at vel er beløbet mindre end det vi selv spillede ud med vel er forslaget begrænset til at gælde færre måneder om

skridt i den rigtige retning og det er vigtigt for os socialdemokrater

lille land mod nord som vi også synger om i nationalsangen

med et håb om at en skønne dag ville de andre politikere også kunne se at det er vigtigt at vi får ligestillet øerne med resten af landet så det ikke koster mere at sejle til øerne

samme strækning på landevejen det er stadig væk dansk folkepartis mål at vi får fuld trafikal ligestilling af øerne

det vil jeg og dansk folkeparti fortsat kæmpe for

et flertal i folketinget har accepteret

øboernes landevej og at det derfor er vigtigt at vi ligestiller den blå landevej med den grå for vores

kan noget som vi kan være stolte af

som bugner med initiativrige mennesker og dem har vi brug for vi ønsker ikke at ildsjæle fraflytter øerne på grund af dårlig infrastruktur og vi ønsker at turister fravælger øerne fordi det

et samfund hvor unge børnefamilier har rig mulighed for at passe et job uden for øen

at vi tager et stort skridt i den rigtige retning

vi os ud på rejsen hvor endemålet er den fulde trafikale ligestilling og jeg håber det bliver en ganske kort rejse som slutter ved næste års finanslov

for vi har ikke råd til at se passivt til

end i selv de mest udsatte landdistrikter

der giver mulighed for at man fra marts måned og indtil sommerferien og så igen fra sommerferiens

stedet for vil give den fulde trafikale ligestilling i en

ved jeg også godt af bitter erfaring at kreativiteten hos de kommuner der har småøer er ganske imponerende

at kanalisere penge til færgefart alle mulige andre steder hen i kommunen

vi sikret at pengene her kun kan bruges

at nedsætte billetpriserne intet andet og det tror jeg dybest set at småøerne

vi er slet ikke i mål endnu vi mangler stadig at det ikke er dyrere at komme til en ø end det er at køre den samme strækning på en landevej

huske at glæde sig over de delmål man når på vej til målet og med det her forslag

det vil jeg glæde mig til at se resultaterne af når det allerede i august vil blive billigere at rejse til øerne så i dansk folkeparti støtter vi naturligvis forslaget som jo er en delvis imødekommelse af det initiativ dansk folkeparti

for to år siden samtidig med at vi venligt gør regeringen opmærksom på

aftalen vækst og udvikling i hele danmark det er på alle måder glædeligt at regeringen endnu en gang understøtter det velkendte mål om vækst i hele danmark

gør det på tværs af alle partier specifikt i forhold til dette forslag har der alt for længe været det problem at det var for dyrt at komme til og fra de danske øer et problem

det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt hverken for øerne

i forhold til befolkningssammensætning bosætning og udvikling af turismesektoren en vedtagelse af lovforslaget er selvfølgelig ikke ensbetydende med at vi straks skaber vækst og øget befolkningstilvækst

ligeledes er vi heller ikke i mål med det såkaldte landevejsprincip som de to foregående ordførere også var inde på men med dette forslag tager vi helt bestemt et skridt i den rigtige retning og det er afgørende

kan jeg ikke sige hvornår vi er klar til det men lad os

den forventning vi har fået skabt udeomkring på øerne og det er

det har tidligere ordførere allerede gjort opmærksom på det her har intet med med landevejsprincippet

virkeligheden meget langt fra landevejsprincippet når vi skal se på

og lidt kan også anses for at være en begyndelse og det vælger jeg så også

gøre og det gør jeg så sammen med med alle repræsentanterne fra fra økommunerne og fra øerne

er bekymret for om man egentlig kan kalde det her et væsentligt skridt om de midler der bliver sat af altså de fem og halvfems million

i virkeligheden er et væsentligt skridt og det det mener jeg også man kan sætte spørgsmålstegn ved jeg kalder det også en meget spæd begyndelse især i betragtning af at der

afsat et betydelig større beløb så på den måde er det ærgerligt men der er naturligvis i høringssvarene glæde

enhedslisten glæder sig også over forslaget det har

og der er blevet udfoldet meget stor aktivitet

pres og det har jo altså hjulpet og derfor skal der også herfra lyde

meget meget stor ros til økommuner og sammenslutningen af danske småøer og andre som jo virkelig har udfoldet hele paletten

af muligheder her blot stopper det ikke her tværtimod

egentlig først når landevejsprincippet er indført og derfor skal der også lyde en opfordring til økommuner

og alle andre gode kræfter om at fortsætte bestræbelserne på at få indført landevejsprincippet

jo gerne kendes på at de ønsker vækst i hele danmark og så gælder

selv om regeringens politik i andre henseender trækker

sommerperioden og det synspunkt synes jeg egentlig man godt kan udtrykke forståelse for

der bliver henvist til at det er et administrativt bøvl

ændre taksterne fire gange om året jeg synes ministeriets svar i høringsnotatet er lige lovlig nonchalant

det er ikke noget problem siger man nærmest arh

også komme til at smøre det så tyndt ud at det i virkeligheden ikke mærkes især hvis man fordeler beløbet ligeligt

også at udvide turistsæsonen at styrke turismen og dermed skabe mere aktivitet på øerne og derfor også på længere sigt skabe et grundlag for mere helårsbeboelse i den forbindelse vil jeg gerne have

at rose ministeren for stor lydhørhed i forbindelse med forhandlingerne vi har haft om lovforslaget og den fleksibilitet som man har lagt ind i lovforslaget så man overlader det til lokal bedømmelse at fastsætte

fordeles både hen over sæsonen og med mulighed for at målrette midlerne på bestemte transportmidler og endog på for eksempel events på en ø som kræver lidt udvidet færgefart

som det fremgår af svaret til haderslev kommune i høringsnotatet jeg synes man er lidt for restriktiv med hensyn til anvendelse af uforbrugte midler hvis en ø for eksempel ønsker at begrænse biltrafikken eller helt at afvise biler

overskydende midler ikke kunne anvendes året efter til takstnedsættelser men at de skal føre til nedsættelse af det tilskudsbeløb man får

så kan man jo lokalt lige nøjagtig få den sammensætning af turiststrømmen som man ønsker men det her er et rigtig godt lovforslag det er kun begyndelsen til fuld trafikal ligestilling af vores mange øer loven skal evalueres efter fire år og det synes vi er godt for så bliver der plads til forbedringer og ministeren skal roses for lydhørhed og at udvist fleksibilitet og nå ja som valgt i esbjerg hvortil mandø jo hører

fundet plads til mandø og selv om mandø ikke har færge

altså kun komme derover i en begrænset periode to gange om

året via låningsvejen og da det er et lovforslag der tager sigte på at styrke turisme synes jeg

og det er da også vores håb at den vil give anledning til netop det i forhold til

hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne

og tilskyndelsen til bosætning på øerne fremmes

naturligvis godt støtte og derfor stemmer liberal alliance for

det kan man i hvert fald håbe på og det gør vi i alternativet en fuld implementering af landevejsprincippet var nemlig en del af alternativets finanslovsforslag de danske småøer er vigtige og identitetsskabende dele af rigtig mange danske kommuner og med det her forslag trækkes

øerne lidt tættere på

og forhåbentlig som følge deraf også bosætning på småøerne i forhandlingerne stillede vi nogle spørgsmål

beregningsmodellen for tilskud til færgeselskaberne

vores øjne ikke er optimal fordelingsmodellen er desværre konstrueret på en måde der belønner færgeselskaber med uforholdsmæssig høje billetpriser hvilket omvendt betyder at kommunalt drevne færgeselskaber der har prioriteret lave billetpriser

brugt kommunale kroner til at understøtte ølivet straffes det er ikke optimalt og der blev da også ændret en smule i beregningsmodellen så de færgeruter der fik et meget lille tilskud i det første udkast nu får hævet tilskuddet så det svarer til tyve procent af omsætningen vi er ligesom andre også rigtig glade for at rammerne for færgeselskabernes udmøntning af tilskuddet blev gjort mere fleksible

muligt for de enkelte øer og færgeselskaber i forening at finde den løsning der passer lige præcis til deres område for det er vigtigt

jeg kan derfor med glæde både som ordfører for alternativet men i høj grad også som repræsentant for svendborg kommune hvor øerne jo har en stærk

tre øruter fra svendborg meddele at alternativet naturligvis støtter

få hele året dækket det håber vi da at regeringen er i stand til at gøre om ret kort tid når der forhandles ny finanslov mener vi at man burde

færdigt det er begyndelsen på en god løsning og den tager vi med men vi støtter også fuldførelsen

skal vi have lagt de betalingsringe omkring øerne godt og grundigt i graven og det tager vi første skridt til med lovforslaget for mig som ærøbo er det

for mange andre øboere i riget kampen for trafikal ligestilling begyndte

nitten firserne og dengang blev det ikke taget særlig alvorligt

landevejsprincippet blevet nævnt flere gange i diverse rapporter over hvordan man kan skabe bedre grundlag for befolkningerne

dog fortsat uden at øboerne har mærket nogen lempelse af betalingsmuren tværtimod befolkningstallene på øerne er over en bred

og dermed er antallet af passagerer til at betale regningen for færgetransporten også faldet konsekvensen har været eskalerende priser som nu har betydet at opstået en betalingsmur

jeg er glad for at alle herinde også kan se at der skal gøres noget drastisk ved det her så vi kan få vendt udviklingen på vores øer

kultur og historie og de smukke danske øer har nok en særlig plads i mange danskeres hjerter

også hos det konservative folkeparti og derfor støtter vi de initiativer som på en fornuftig måde er med til at skabe bedre vilkår for beboere og erhverv på øerne

også mit hjem det er et hjem for mig og min familie og for tusindvis af andre danskere som går i skole og arbejder og lever på øerne året rundt og nogle gange når jeg

jeg spurgt bor du der virkelig året rundt ja det gør jeg

det kan give god mening i første omgang

også virksomheder og øboere som har behov for at rejse

og de får kun i begrænset omfang glæde af lovforslaget så vi skal videre jeg tror jeg taler på alle øboeres vegne når jeg siger at betalingsringen mellem fastlandet og vores øer at den største trussel mod vores øsamfund i danmark trafikal ligestilling er svaret

det første skridt blev taget i to tusind og femten hvor landevejsprincippet light blev indført for godstransport således at erhvervslivet på øerne fik lige konkurrencevilkår i

til deres kollegaer på fastlandet det var et skridt i den rigtige retning det næste skridt

indfører trafikal ligestilling af øerne i skuldersæsonen

er rigtig mange øboere der er glade for det bliver en fornøjelse

dårlig samvittighed over færgepriserne

øboere der har det i dag det konservative folkeparti støtter lovforslaget og vi glæder os desuden

arbejde videre for at få indført landevejsprincippet fuldt og helt

nogle af vores nabolande

skal skabes grundlag for vækst og udvikling på vores skønne øer

jeg lægger stor vægt på at vi er i stand til at fortsætte det gode brede politiske samarbejde på færgeområdet

erhvervslivet rigtig mange mennesker og for den ambition vi har om at skabe vækst

enighed om at det er en ordning der vil gøre en forskel lavere færgetakster vil forbedre mulighederne for vækst og udvikling på øerne ved at understøtte turismen og styrke helårsbosætningen jeg håber

forholdsvis hurtig udvalgsbehandling af hensyn til den videre gennemførelse af initiativet

på talerstolen i dag og sætte en dato på hvornår det bliver muligt at tage det næste skridt

jo hører der er et bredt bredt politisk ønske om skal tages

at man har en respekt for at økonomien skal hænge sammen og derfor

og det mener jeg er yderst tilfredsstillende vi er kommet et rigtig godt stykke vej

ikke sidder med flere sager end de reelt kan håndtere regeringen er meget enig i at store sagsbunker og arbejdspres ikke må få negative konsekvenser for udsatte børn

at det selvfølgelig har betydning for kvaliteten af sagsbehandlingen hvor mange sager den enkelte sagsbehandler sidder med men jeg mener grundlæggende det er forkert og en forkert løsning hvis vi fra folketingets side indfører centralt fastsatte regler og detailregulerer om hvor mange sager den enkelte sagsbehandler i en kommune må sidde med for både sagernes sagernes tyngde kommunernes organisering og sagsbehandlernes erfaring har betydning for hvor mange sager den enkelte sagsbehandler kan håndtere

det ikke være rimeligt at give en nyuddannet socialrådgiver det samme antal sager som en der er mere garvet og har mange flere års erfaring i faget og så er der stor forskel på de sager som sagsbehandlerne rundtom i kommunerne sidder med for eksempel vil en sag hvor en familie ansøger om økonomisk støtte til fritidsaktiviteter være hurtigere at behandle end en sag hvor man for eksempel er bekymret for en ung dreng som har stigende skolefravær og begyndende misbrug og hvor der er behov for at udrede familien og den unges forhold nærmere kommunerne er

organiserede meget forskelligt i nogle kommuner har man for eksempel oprettet specifikke underretningsenheder eller modtagerenheder som tager imod indkomne underretninger

er der sagsbehandlere som for eksempel kun behandler ansøgninger om dækning af merudgiftsydelser mens man i andre kommuner igen har indrettet sig sådan at en sagsbehandler behandler alt i en sag fra start til slut

skal vi ikke på christiansborg gå og tro at vi kan regulere alting ned i mindste detalje vi kommer til at skabe nogle ufleksible rammer for kommunerne som i sidste ende både medfører en uhensigtsmæssig brug af ressourcerne og en dårligere indsats for barnet og familien

tilpasset de lokale forhold og det nytter derfor ikke noget at vi tvinger en kommune til at ansætte

flere socialrådgivere i socialforvaltningen hvis det kommunen har brug for er flere pædagoger derfor har regeringen den grundlæggende holdning at styringsdialogen mellem stat og kommune skal fokusere på mål og resultater kommunerne bør derfor så vidt muligt have metodefrihed og lokalpolitisk råderum til at vælge den organisering og de løsninger der passer bedst til den enkelte kommune og borgernes behov det er et kommunalt ansvar at sikre god sagsbehandling i overensstemmelse med lovgivningen og i det ligger også et ansvar for at tilrettelægge arbejdet og arbejdsgangene på en hensigtsmæssig måde som både sikrer rimelige arbejdsforhold for kommunernes medarbejdere og rettidig indsats for det enkelte barn og familien

er derimod at sikre gode rammer for kommunernes indsats og det synes jeg faktisk vi har gjort sammen har vi nemlig skabt en lovgivning som giver klare rammer for hvordan kommunerne skal håndtere underretninger og undersøge børnenes og familiernes forhold og som betoner hensynet til barnet at der generelt er tilfredshed med reglerne er også det indtryk jeg får når jeg taler med kommuner og organisationer på området vi ser i øjeblikket en markant bevægelse i det kommunale landskab hvor mange kommuner har travlt med at omlægge indsatsen og indrette sig på nye måder for netop at styrke det forebyggende arbejde og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen kommunerne har blandt andet fokus på det tværfaglige samarbejde den tætte opfølgning og kontakten til familien men de har også fokus på sagstal og flere steder indfører man lokale retningslinjer for

det er en udvikling som jeg ser positivt på og med stor interesse for det er netop et udtryk for at man lokalt finder løsninger som giver mening i forhold til kommunens organisering og arbejdstilrettelæggelse det er også en udvikling som møder god opbakning blandt socialrådgiverne som er positivt stemt over for det man kalder den svenske måde at arbejde på og det er noget der kan mærkes hos kommunerne som i øjeblikket oplever at lige præcis det at arbejde på den svenske måde eller efter herningmodellen eller hvad man ynder at kalde

det rent faktisk er gået hen og er blevet et konkurrenceparameter når man er ude for at ansætte nye

for kommunens udsatte børn og unge og indrettet arbejdet på en helt ny måde det gælder lige fra sagsbehandling til tilbudsvifte

tænke arbejdet på man har udvidet kommunens tilbudsvifte så den rummer flere forebyggende indsatser og sagsbehandlerne arbejder langt mere tværfagligt følger hyppigere op på indsatsen og har en meget tættere kontakt til familien alle tre led et tilstrækkeligt antal sagsbehandlere en anden måde at arbejde på og en specialiseret indsatsvifte er en grundlæggende forudsætning for hvad de gør i herning og flere sagsbehandlere gør det altså ikke alene den udvikling der sker i herning kommune er samtidig et godt eksempel på at vi i folketinget skal passe på med at forsimple tingene og tro at vi kan ændre verden med lovgivning alene så regeringens holdning er at vi skal understøtte en god og positiv udvikling i kommunerne men at vi skal gøre det uden at detailregulere det er faktisk også baggrunden for at satspuljekredsen med satspuljeaftalen for to tusind og seksten afsatte lige knap

udbredelse af herningmodellen

kan kommunerne nu få både faglig og økonomisk støtte til en omlægning mod den mere forebyggende indsats det synes jeg er et eksempel på et godt tiltag hvor vi kan skubbe på en udvikling og bidrage til at ændre kommunernes praksis uden at vi hver gang er inde og lave lovgivningen om for jeg tror

kan eller skal lovgive os ud af alle problemer i stedet for

skal vi have tillid til at kommunerne kan løfte deres opgave inden for de eksisterende rammer og så skal vi understøtte den igangværende udvikling og skubbe på så flere kommuner

enige i at sagspres og dårlige arbejdsvilkår ikke må få konsekvenser for de børn og familier som det hele drejer sig om men vi tror ikke på at regler om hvordan kommunerne skal organiseres eller hvor mange sager den enkelte

eller nødvendige det skyldes

skyldes tyngden og det skyldes selvfølgelig også sagsbehandlernes erfaringer men det skyldes også vigtigheden af at kommunerne har råderum og frihed til at tilrettelægge arbejdet ud fra lokale forhold ud fra hensyn og ideer sådan så en udvikling som den der startede i herning kommune kan skyde op vokse

sprede sig regeringen kan på den baggrund ikke støtte

jo et påbud til seksten kommuner sidste år der var fortællinger om sagsbehandlere der sad med halvfems

ane hvordan man skulle kunne overskue det og der var sagsbehandlere som fortalte at de havde sager liggende i et år før de kom til dem så der

blandt satspuljepartierne har taget et vigtigt skridt i

med en pose penge til at omlægge indsatsen

ikke på den forfærdelige situation vi har derude

alt det som ministeren siger at man skal kunne ud over at have et

sagstallet altså flere tilbud tværfaglighed følge hyppigere

tiden til det og det er derfor vi mener at det helt basale

tiltrækningsparameter at det er attraktivt det er vigtigt for en kommune

dygtige medarbejdere det er noget af det vigtigste for dem at man

på sin arbejdsplads så derfor skal det være den lokale ledelse i den pågældende kommune der har det ansvar

enig i i det beslutningsforslag altså at man ved et et centralt initiativ vil hjælpe den udvikling på vej ved at

og det skal man tage alvorligt og det er et kommunalt kommunalt ansvar at reagere på det og tilrettelægge tingene

lige præcis de børn der har brug for den hjælp

rigtigt nok at hvis det er meget komplekse sager

at de skal have endnu færre det er fuldstændig rigtigt men der er jo en grænse

nedskæringer i årevis og nu skal underlægges regeringens omprioriteringsbidrag endnu en gang

mening i forhold til at omlægge indsatsen til den forebyggende indsats til den tværfaglige tilgang

i tide og reagere i tide der giver det ikke mening at man tror at vi fra centralt hold

beslutningsforslag kan opnå lige præcis den forandring

alene der giver den forandring som vi har set i herning kommune og som vi ser i en række andre kommuner

økonomisk mening det er både menneskeligt og økonomisk ansvarligt at omlægge indsatsen og tilrettelægge hverdagen på en måde så man faktisk lykkes med de tidlige forebyggende indsatser

det ikke bliver de her meget meget både menneskeligt og

fortjener en god start på livet det er hjerteblod at knække den negative sociale arv og derfor er det så afgørende at vi som samfund giver den bedst mulige støtte til de børn der er blandt de mest sårbare og udsatte i vores land der er uden tvivl problemer med overbebyrdede sagsbehandlere i nogle kommuner

et problem for de ansatte socialrådgivere der oplever frustrationer og stress på deres arbejde og så er det selvfølgelig et problem hvis det får konsekvenser for de udsatte børn og de familier der har brug for hjælp det er også baggrunden for at vi ved to tusind og seksten satspuljeforhandlingerne kæmpede for at der blev afsat midler til at udbrede den svenske model eller herningmodellen om man vil til landets øvrige kommuner seks og halvfems million kroner

det lykkedes vi med og modellen afprøves nu i tre og tredive kommuner landet over modellen går på to ben

omlægning af måden der arbejdes på så forebyggelse forebyggelse og tidlig indsats står centralt det handler derfor ikke kun om færre sager det handler også om at arbejde på en ny måde og det arbejde er i gang altså blandt andet gennem satspuljen modellen har været en succes i herning

blevet investeret i flere socialrådgivere men den investering har hurtigt betalt sig hjem da gevinsten ved at gribe tidligt ind var større end omkostningen ved at ansætte flere vi forventer selvfølgelig at modellen også bliver en succes i forsøgskommunerne og at kommunerne kan se at det godt kan betale sig at investere i at omlægge arbejdet

forslagsstillerne enhedslisten nævner i bemærkningerne til beslutningsforslaget at flere kommuner

der indgår i satspuljeprojektet af egen fri vilje har fulgt det gode

er altså på rette vej og frem for at lovgive mener vi at det i den her situation giver bedre mening at støtte op om den proces der allerede er i gang i landets kommuner vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget men vi følger selvfølgelig kommunernes arbejde med at omlægge deres praksis på det her område

at færre sager sammen med fokus på forebyggelse og tidlig indsats

kæmpet for opsættende virkning i rigtig mange år og nu ser det endelig ud til at det lykkes derudover er dansk

andre har nævnt her før mig som netop bruges på dette område til at ansætte flere socialrådgivere

efteruddannelse for det er vigtigt at vi fortsat har et stor fokus på de udsatte børn men der bliver også gjort meget rigtig meget ude i kommunerne for rigtig mange kommuner

i børnesager samtidig med at fokusset også skal være på det forebyggende arbejde og den tidlige indsats et godt eksempel er herningmodellen som

er i gang med i hvert fald noget lignende derudover deltager yderligere

i et tilhørende referencenetværk der også har til formål at kigge på det forebyggende arbejde og dermed sagsbehandlingen

anerkender også at der er tiltag på området og oplever at der bliver ansat flere socialrådgivere ude i kommunerne

er vi så i mål med de tiltag der er sat i værk nej det er vi bestemt ikke der skal fortsat være fokus på og dialog med kommunerne men vi mener ikke

at pålægge kommunerne at indføre et loft over antal sager for socialrådgivere er den rigtige vej at gå for det første er der stor

sager alt efter sagernes karakter og kompleksitet for det tredje nytænker mange kommuner deres indsatser over for udsatte børn og familier så hvorfor straffe dem der allerede er godt i gang i dansk folkeparti anerkender vi at kommunerne har selvstyre og dermed er ansvarlige for at tilrettelægge arbejdet sådan at arbejdsmiljøet for

vi takker forslagsstillerne for endnu en gang at sætte fokus på det her vigtige emne men vi ender med at sige

sympatisk men

det skal være op til folketinget at bestemme

en kommune skal hvor mange sager man skal sidde med det er en beslutning kommunerne bør træffe og på den måde er kommunerne sikret den størst mulige fleksibilitet som flere også har været inde på til at tilrettelægge og varetage deres opgaver på en måde

vi skal herfra lovgivningsmæssigt

med stor fleksibilitet har kommunerne den optimale forudsætning

varetage sagsbehandlernes arbejde på en forhåbentlig både tilfredsstillende og grundig

så har vi været inde på

med stor interesse den kommunale udvikling der allerede er i gang dels i forhold til de initiativer vi i fællesskab har taget

i forhold til at se på

positiv udvikling i årene fremover for vi skal netop understøtte udviklingen men ikke nødvendigvis lovgive om den altså som sagt har jeg fuld forståelse for motivationen bag forslaget og jeg er helt enig i at sagsbehandlernes arbejdsbyrde ikke må have negative konsekvenser for de udsatte børn og deres familier men vi må heller ikke glemme at sagsbehandlernes erfaring og sagernes kompleksitet varierer meget netop derfor er det vigtigt at kommunerne har friheden til at tilrettelægge deres arbejde efter lokale forhold lokale hensyn og lokale

på den baggrund kan venstre ikke støtte forslaget

meddeler jeg også på vegne af konservative folkeparti hvis ordfører desværre var nødt til

ret forskellige standpunkter helt generelt har vores spørgsmål når det kommer til udsatte børn været de samme hvordan kan det ske igen og igen at kommunerne svigter hvad er det

så stor forskel på hvordan kommunerne håndterer underretninger hvordan håndteres de hvad er udfordringerne i kommunerne hvorfor har sagsbehandlerne så mange sager hvad kan vi gøre hvordan kan vi hjælpe de her udsatte børn bedst

børnene det er enhedslisten selvfølgelig også og

derfor forslag om et loft over hvor mange sager en sagsbehandler på området for udsatte børn maksimalt må behandle ad gangen jeg tror også at antallet af sager har betydning for kvaliteten uden tvivl

personligt svært begejstret da vi i satspuljeregi afsatte ikke mindre end seks og halvfems million kroner til at udbrede herningmodellen som jo netop som en af tingene omhandler

om antal sager men det betyder selvfølgelig noget

nu kommer man fra enhedslistens side med et beslutningsforslag som skal tvinge kommunerne derhen hvor

andre partier gennem gode eksempler og virkelige cases

på helt frivillig vis det viser måske meget godt

enhedslisten vi tror

at et centralt fastlagt loft over antallet af sager er den rigtige vej at gå vi vil meget hellere høre om herningmodellen besøge dem vide hvordan de arbejder

at inspirere andre kommuner til at gå samme vej

det er en vej hvor man inddrager medarbejdere man får medarbejderne helt nede på gulvet til at være med i den proces som er

en helt ny måde at arbejde på selvfølgelig skal målet være klart

så snart de kommer ind

hvor man skulle ændre hele måden at

jeg kunne se hvor meget

medarbejderne i afdelingen rykkede fordi vi blev inddraget fordi vi havde mulighed for at få medindflydelse der blev lyttet til os man havde tillid til at vi selv kunne hjælpe med at nå målet vores input var vigtige

vigtigt at man ikke bare får udstukket nogle retningslinjer øverst fra

skal gøre det på en særlig måde men at målet står klart for en og at man så har medindflydelse på den måde man

også den tilgang liberal alliance ønsker at have til kommunerne og til de offentligt ansatte generelt

det skal være soleklart vi ønsker en bedre og tidligere indsats

udsatte børn og vi skal sanktionere hårdt når kommunerne bryder loven

vil gerne give lokalpolitisk råderum til at vælge vejen til målet det er min klare overbevisning at det virker bedst derfor støtter liberal alliance ikke det konkrete beslutningsforslag men vi vil meget gerne sammen med enhedslisten fortsat arbejde på at der kommer færre børnesager

vi synes netop at herningmodellen er et rigtig rigtig godt eksempel på hvordan

år fået påbud fra ankestyrelsen da sagsbehandlerne i kommunernes børn og

ungeafsnit var overbebyrdede nogle steder sad de med op til halvfems sager ad gangen

det høje sagstal betyder at nogle sager ligger og afventer behandling i mere end et år og nogle børn modtager derfor ikke den rette hjælp i tide det ønsker enhedslisten at finde en løsning på ved at sætte et loft på fem og tyve sager per sagsbehandler i sager

børn og unge som sagt anerkender vi intentionen men vi støtter ikke det konkrete forslag det er ikke fordi dette problem ikke skriger på en løsning men fordi vi mener der findes

faktorer der betyder meget for alternativet den ene er dansk socialrådgiverforenings reaktion på forslaget

er alternativets grundlæggende tro på det kommunale selvstyres evne til at løse de udfordringer der er i kommunerne angående socialrådgiverne

har dansk socialrådgiverforening allerede vejledende sagstal fordelt efter primære sagstyper inden for området som kommunerne bør tilstræbe at rette sig efter disse spænder fra femten

direkte adspurgt finder socialrådgiverne ikke at et loft over sagstal over sagstal altså det som enhedslisten foreslår er den rette måde

de mener ikke at centraliseret styring er svaret de lægger vægt på at hver kommune er forskellig

arbejdsplads man skal have dialogen om hvordan arbejdet tilrettelægges

styringsdiskussion appellerer socialrådgiverne til at kommunerne får handlerum

i indsatsen på børneområdet så sagstallet falder jævnfør sverigesmodellen og herningmodellen som vi efterhånden

de anbefaler på det kraftigste at reducere omfanget af bureaukrati og endelig anbefaler de at afsøge muligheder for et skifte i styring så vi begynder at styre på

det fører os jo lige over i alternativets hovedvision for det kommunale selvstyre vi har en vision

mere samfund og mindre stat det betyder ikke at vi vil skære ned på det offentlige men at vi gerne vil tænke det kommunale selvstyre på en klogere måde vi vi arbejder på at frisætte det kommunale selvstyre vi vil gerne sætte borgeren og i det her tilfælde barnet i fokus og det kræver at vi lægger mere ansvar ud til de frontmedarbejdere som møder borgerne i deres dagligdag og som har fingeren på pulsen vi vil gerne administrere administration bureaukrati silotænkning og ufleksible strukturer og skabe handlerum for de offentlige frontmedarbejdere derfor har vi også været med til og været glade for at

afsætte næsten hundrede million kroner til udbredelse af den såkaldte herningmodel

søger at nedsætte antallet af sager om udsatte om udsatte børn per sagsbehandler blandt andet gennem samarbejde mellem psykologer

og sagsbehandlere hvorfor er det mon at vi i dag snakker så meget om

det her er et resultat af lokal opfindsomhed

jeg synes det succes for det arbejdende lokale

sprede sig så god en løsning

vil man spare penge på andre parametre senere det kan være sundhed

kan spare penge og identificere de besparelser og i stedet for at putte dem ned i et eller andet sort hul kan tilbageføre dem og geninvestere dem der hvor man har set man kan skabe trivsel og livskvalitet som igen kan skabe besparelser så synes jeg vi har fat i en

meget meget meget interessant og ny investeringscirkel

og andre tiltag frivilligt arbejder for at nedsætte

det vil gavne arbejdet at samme kommuner oplever

vi støtter det kommunale selvstyre med den ene hånd og lovgiver om sagsloft med den anden men tak til enhedslisten for at være ukuelige

fritidstilbuddene og så er der selvfølgelig socialrådgiverne

dedikeret til arbejdet med udsatte børn og unge

særlig sans for at fange de signaler der kommer

rigtig godt beslutningsforslag som enhedslisten har fremsat

nogle rigtig vigtige informationer nemlig beskrivelsen af

et stykke op fra bemærkningerne til beslutningsforslaget for at gøre reklame for den gode sag som handler om at man ved at forebygge

fat meget tidligt kan løse en lang række problemer langt langt bedre end hvis man venter til børnene bliver teenagere

det har vist sig i herning og det er evalueret af

institut for kommuners og regioners forskning og analyse fire ekstra sagsbehandlere havde på kun en år tjent de ekstra lønudgifter hjem

er stagneret færre børn blev anbragt på institution

af klagesager blev halveret

kvaliteten i sagsarbejdet er bibeholdt og på nogle parametre forbedret

så kommer der også en meget vigtigt kommentar her evalueringen slog fast at det bærende element for succesfuld succesfuld implementering var et lavt

ingen kan være mere enig i at det

det er en god idé at herning lod sig inspirere af en svensk kommune som hedder borås der står også meget fair at

folketinget har afsat midler til videreudvikling i andre kommuner der kan få en økonomisk håndsrækning hvis de vil gennemføre implementering af den samme form for program eller måde at arbejde på

i en undersøgelse af sagsantallet i de kommunale forvaltninger

at godt halvdelen af kommunerne overskred dansk socialrådgiverforenings anbefalinger om sagsantal

næsten halvdelen af kommunerne fulgte anbefalingerne fra dansk socialrådgiverforening det er uden at vi har lovgivet så vi kunne jo hver især der hvor vi nu kommer rundt

spørge til hvordan det går

organisere arbejdet med de udsatte børn og unge

er vi ikke særlig

enkeltsager den enkelte socialrådgiver bør have der er helt forskellige vilkår og derfor synes vi det er bedre at reklamere for og oplyse om de resultater man får andre steder ved at gøre tingene på en måde som er mere rimelig end at dynge halvfems sager op til

jo et ledelsesproblem i en kommune hvor man opfører sig på den måde og derfor bør man også

ankestyrelsen

at holde øje med de kommuner som ikke varetager deres opgave godt nok og som får klager fra borgerne om

kigge på den slags ting og formidle viden og erfaring fra andre kommuner så jeg kan ikke glæde enhedslisten med andet end at rose deres forslag

vil ikke være med til at lovgive om sagsantal per socialrådgiver

unge og familier de arbejder med men jo også for de socialrådgivere

de har et ønske om at hjælpe de børn de har med at gøre i sf er vi enige i at det er vigtigt

har tid til sagerne det er helt klart at hvis man sidder med sagsbunker så store at man ikke kan nå at tale med børnene og familierne

bliver sagsbehandlingen også derefter

at det er mere nuanceret og komplekst end et spørgsmål om antal sager for den enkelte sagsbehandler

nogle sagsbehandlere i den samme kommune

alt efter hvilken type opgaver og sager de sidder med det giver for eksempel ikke mening at arbejde med et tal netop fordi kommunerne har så forskellige systemer

inden for det koncept som herning kommune har skabt nemlig sverigesmodellen som også er blevet nævnt flere gange i dag eller noget tilsvarende hvor sagsbehandlerne er meget mere ude i familien og med samarbejdspartnerne

arbejde handlings og løsningsorienteret der skal sagsantallet

socialrådgiverforeningen fem og tyve til fem og tredive sager på børnefamilieområdet og fem og tredive til fem og fyrre sager

jeg synes faktisk det er væsentligt

anbefaler det på den måde de gør det gør de

der er forskel på om man er nyansat nyuddannet om man er deltidsansat om man er i gang med en efteruddannelse om man er tillidsvalgt om man har specifikke arbejdsopgaver som ikke kan opgøres i sagstal det kan for eksempel være udviklingsopgaver konsulentfunktioner

tværfagligt samarbejde og så videre

sager er cirka fem og tyve til fem og tredive

hvis en socialrådgiver primært sidder med visitation underretning

være tredive til fem og tredive sager hvis de sidder med undersøgelsessager skal det være femten til tyve sager hvis de sidder med foranstaltningssager skal det være tredive til fem og tredive sager og så videre og så videre egentlig er de meget opmærksomme på

kunne foreslås nogle andre og bedre løsninger på problemstillingen

sagspres som jeg anerkender findes dengang jeg selv var kommunalpolitiker

satte en økonomisk ramme som gav det gennemsnitlige antal sager per socialrådgiver

som socialrådgiverforeningen anbefaler

respekt for at det kunne fordele sig forskelligt imellem de enkelte

alt efter sagernes tyngde hvor mange børn i den konkrete familie den enkelte medarbejders kompetencer hvor akutte sagerne var og så videre

der er bedst til at vurdere det herudover ville det også give mere tid til undersøgelsesarbejdet og samtalerne med børnene og familierne hvis man kiggede på den administrative byrde som sagsbehandlerne har et it system dubu som mange medarbejdere klager over

en lang række indberetnings og registreringskrav

som opleves som meningsløse og hvis betydning ikke står mål med den tid der bruges på det lovkrav har det med at sætte laveste fællesnævner og regler risikerer at blive til falsk tryghed

fra den her adfærdskontrol og procesregulering til at sætte barnet den unge familien i centrum og vurdere indsatsen efter om den rent faktisk gør en forskel så i stedet for et specifikt sagsantal skal vi uddelegere ansvaret

at sørge for ordentlig faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen

omprioriteringsbidraget at de er nødt til at spare på administrativt personale som sagsbehandlerne

men vi vil rigtig gerne fortsætte med at sætte fokus på det her område for det

i herning og i sverige bestemt ikke kun

er også meget meget vigtigt en forudsætning for at man kan begynde at arbejde mere grundigt følge mere op have større fokus på sagerne og have tid til at arbejde tværfagligt

tid som det også er blevet nævnt

gav arbejdstilsynet seksten kommuner et påbud

sidste år fordi sagsbehandlerne i deres

dansk socialrådgiverforening har i en undersøgelse

blandt deres tillidsrepræsentanter fået det svar at otte og halvfjerds procent af de tillidsrepræsentanter vurderede at sagsbehandlerne i børn og ungeafdelingerne var overbebyrdede

der er nogle borgere som må vente i et år på at deres sag bliver kigget på

at vi svigter nogle meget sårbare og udsatte unge

vi har nogle dygtige socialrådgivere og sagsbehandlere

stressede og overbebyrdede og det har selvfølgelig nogle konsekvenser der er noget med arbejdsglæde

noget med evnen til at levere et ordentligt stykke arbejde

hvad der sker med de familier som

hvis problemer muligvis forværres mens sagsbunkerne vokser

den hjælp de får bliver ramt af sjusk eller mangelfuldhed

på grund af travlhed jeg tror ikke

de mennesker der sidder i den her sal og er socialordførere for forskellige partier

set på og arbejdet med og er blevet meget meget forfærdede over det ved jeg at i i alle sammen godt er klar over

men det er jo nogle af de ting der kan ske når sagsbehandlere ikke har tid til at reagere ordentligt på sagerne ikke

lave deres arbejde ordentligt også leverer dårlige resultater

rigtig godt at vi kan pege på en dansk kommune det

herning som faktisk har leveret nogle rigtig rigtig gode resultater der er blevet lavet en evaluering

som viser at færre børn bliver anbragt på en institution og at færre bliver anbragt uden for hjemmet

fire ekstra sagsbehandlere har på et år tjent de ekstra lønudgifter hjem

helt vildt antallet af klagesager er blevet halveret tilknytningen til lokalmiljøet er blevet øget det tværfaglige samarbejde er blevet styrket og kvaliteten i sagsarbejdet er blevet bibeholdt og

socialrådgiverne har jo sagt i årevis at

antallet af sager har en kæmpe kæmpe betydning

liberal alliances ordfører sagde at det var ærgerligt at jeg ikke var til stede i satspuljeforhandlingerne da man gennemgik erfaringerne fra herning men

både skader det sociale arbejde og er finansieret ved at

men jeg vil bare igen sige at det er fuldstændig korrekt at det ikke kun handler om antallet af sager

sager er altså en kæmpe forudsætning for at der bliver frigjort tid og derfor mener vi at det er

til at forstå at man faktisk kan spare rigtig mange penge i et samfund ved at investere nogle penge i en solid ordentlig og kvalitetsorienteret offentlig sektor

offentlige sektor ikke er farlig men en kæmpe forudsætning for at vi

i at sikre vores udsatte børn og unge langt tidligere

om regnemaskinerne i finansministeriet

et forslag her ført igennem en anden gang

børn og unge derfor ikke bør betale for derudover peges der på at fritage forældrene for betaling da betaling kan være en hindring for et godt samarbejde mellem familierne og kommunen og endelig argumenteres der for ophævelse af forældrebetalingen med at betalingsreglerne er komplekse og ressourcekrævende for kommunerne at administrere samt at der er store kommunale forskelle

regeringen er enig i at der er behov for at se reglerne efter for der er både tale om meget komplekse regler og om regler som administreres

også årsagen til at der er et større forberedelsesarbejde i gang i social og indenrigsministeriet som netop

behovet for ændringer på området

lejligheden til lige at beskrive de regler som ligger til grund for den her debat og jeg må starte med

hvad de her regler siger de gældende regler bygger på det princip at alle forældre ikke alene har en omsorgspligt over for deres børn men også har en økonomisk forpligtelse og det gælder også selv om ens

er anbragt uden for hjemmet derfor er udgangspunktet i de gældende regler at alle forældre med en indkomst over et vist beløb har pligt til at bidrage til deres børns forsørgelse økonomisk og det mener jeg grundlæggende er et rigtigt udgangspunkt der er også regler om hvor høj den maksimale egenbetaling må være hvilket er fornuftigt så er der en række undtagelsesmuligheder hvor kommunerne kan vælge helt eller delvis

eller hvis en fritagelse i særlig grad har en betydning for forældrenes medvirken til at gennemføre støtte til barnet og det er de fritagelsesmuligheder jeg i hvert fald oplever volder problemer i praksis og som i hvert fald bliver administreret vidt forskelligt i kommunerne det har også betydet at der har været forvirring om hvorvidt forældrene skal betale for deres børns eventuelle behandling på et anbringelsessted for eksempel i forhold til et barn med handicap og lad mig i den forbindelse slå en ting fast med det samme der er ikke i reglerne tale om at forældrene skal betale for den behandling som et barn måtte have behov for under anbringelsen reglerne om forældrebetaling drejer sig udelukkende om den grundlæggende økonomiske forpligtelse

at bidrage til deres børns forsørgelse og jeg synes faktisk at det er et ganske rimeligt princip at forældre stadig skal bidrage økonomisk

barns opvækst selv om barnet er anbragt uden for hjemmet

opretholder forældremyndigheden og de har både et omsorgsmæssigt og et økonomisk ansvar

også det som jeg vil tage udgangspunkt i når reglerne eventuelt skal ændres

også vigtigt for mig at reglerne bliver administreret på en ordentlig og rimelig måde

der skal være en klar grænse for hvor meget der kan opkræves det betyder at vi skal sikre en langt mere ensartet anvendelse af reglerne

der skal være så store forskelle på tværs af kommunerne sådan som vi kan konstatere der er i dag og som der også refereres til

der lavet en kortlægning af kommunernes praksis

det vigtigt at de økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer er helt klarlagt før vi så beslutter os og det er det arbejde der så er i gang nu når det arbejde er færdigt og det forventer jeg bliver her inden udgangen af året jamen så vil jeg så overveje når man har det overblik

egentlig selv gerne havde set kunne være afsluttet lidt hurtigere

altså er et grundigt forarbejde der er i gang nu og og derfor må vi så have en diskussion om om det kan gøres hurtigere eller om om det er nødvendigt

ikke nogen der ønsker nogle forhastede løsninger men afslutningsvis ja

det som vi arbejder på er at få lavet en gennemtænkt grundig løsning udgangspunktet for de eventuelle ændringer vil så være at reglerne skal være klare og lette at administrere for kommunerne men også at vi fastholder det grundlæggende princip om at forældrene både har en omsorgspligt og en økonomisk forpligtelse

på den baggrund kan regeringen ikke

bliver jo anbragt med henblik på hjemgivelse på et eller andet tidspunkt

man skal skabe nogle gode rammer for samvær og

stadig væk en omsorgs og forsørgelsesforpligtelse man bliver også trukket i nogle ydelser når ens barn

bidrager til til økonomien der

barnet indtager ikke måltider og er ikke samtidig

derfor har man en egenbetaling i i det pågældende anbringelsessted vi taler jo

dobbelt husførelse der på nogen måde står mål med hvad den faktiske

der er tale om et et barn med et behandlingsbehov så det er jo ikke sådan at man betaler for behandlingen jo det gør man over skattebilletten

i den sammenhæng at man finansierer hundrede procent af hvad omkostningen er

man har en forældrebetalingsandel ligesom

forældre der har børn i vuggestue betaler for en daginstitutionsplads altså en andel af det

har mindre økonomisk formåen end de andre børn har så det er jo ikke et ukendt fænomen

er det et kan

slået mig i det her og det er

regelforenkling og kommunerne vurderer at de faktisk får færre penge ind end det

at administrere den ordning så ligger der vel også en

sige at fordi barnet er anbragt er der ingen forældrebetaling

det mener jeg helt grundlæggende er forkert

i socialdemokratiet mener vi at vi som samfund har et særligt ansvar for at tage os af de børn vi skal skabe så tryg en ramme som muligt for dem hvor de har nogle der holder af dem alle børn og unge har behov for en nær og en tryg relation til omsorgsfulde voksne det gælder ikke mindst for de børn og unge der er anbragt men det betyder ikke at forældrene til de børn skal fratages deres ansvar som forældre det er grundlæggende et fornuftigt princip at forældre har pligt til at tage vare på deres børn både økonomisk og socialt uanset om børnene bor hjemme eller er anbragt uden for hjemmet det er vigtigt at huske på at betalingen går til at dække en række af de udgifter som forældrene ellers selv skulle afholde hvis barnet blev forsørget i hjemmet

ikke tale om en brugerbetaling for den eventuelle behandling som barnet modtager på sit anbringelsessted der bliver i forbindelse med forældrebetaling taget hensyn til forældrenes indkomst ligesom forældrene helt eller delvis kan fritages for betalingen

andre særlige forhold gør sig gældende socialdemokratiet kan på den baggrund ikke støtte op om beslutningsforslaget

der god grund til at forholde sig kritisk til den måde som det her område administreres på i dag en undersøgelse fra ankestyrelsen viser at der er store forskelle på hvordan kommunerne tolker og anvender reglerne på området nogle kommuner opkræver slet ikke forældrebetaling mens andre kommuner har faste procedurer det er i gennemsnit kun i fjorten procent af sagerne om anbringelse at der opkræves forældrebetaling kommunerne oplyser generelt i undersøgelsen at de har problemer med at fortolke reglerne fordi de er for komplicerede og mange kommuner mener at forældrebetalingen slet ikke kan betale sig da udgifterne til

det må kunne gøres bedre det skal ikke være sådan at forældrebetaling afhænger af hvilken kommune du bor i reglerne skal

ens for alle og vi skal have regler der er til at forstå og som kommunerne kan anvende uden at det koster mange administrative ressourcer derfor vil vi spørge ministeren

at ministeren har synes jeg udvist rettidig omhu og allerede har iværksat en udredning af om der er behov for ændringer på dette område venstre har stor tiltro til ministeriets udredningsarbejde så vi ser frem til det fremtidige arbejde og de endelige resultater af dette

noterer mig også at eventuelle ændringer vil have fokus på at gøre reglerne klarere for borgerne og lettere at administrere

så vil jeg gerne understrege at forældre ikke alene har en omsorgspligt for deres børn men også en økonomisk forpligtelse også selv om

barn er anbragt uden for hjemmet alle forældre

med en indkomst over et vist beløb har som udgangspunkt en økonomisk forpligtelse til at bidrage til deres børns forsørgelse med det in mente ser venstre frem til de endelige resultater af ministeriets udredningsarbejde og vi ser derfor ingen grund til at ændre på de eksisterende regler så længe dette arbejde

derfor kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skal også på vegne af de konservative

foreslår så den paragraf ophævet og det kan vi selvfølgelig kun

spænder vidt fra kommune til kommune i anvendelse altså en fuldstændig uacceptabel og ujævn praksis for borgerne i de enkelte kommuner

ankestyrelsen har undersøgt det det og det spænder altså fra nul til seks og halvfems procent i de kommuner som faktisk anvender paragraffen

som både ansvarlig for en meget følelsesladet og socialt vanskelig proces og

går for os at se imod

en grundlæggende præmis om en god kontakt og samarbejde som er afgørende for en vellykket anbringelsesproces

og den aktuelle situation med kommunernes dobbeltrolle

er en del af den enkelte forælders opgave men

og en del af de universelle velfærdsrettigheder som vi alle sammen betaler til og er sikret

over skatten hvor vi giver det vi kan og modtager sikkerhed tilbage

inddrives der ifølge ankestyrelsen årligt tyve til tredive million kroner i forældrebetaling

men kommunerne mener selv at det det beløb ikke overstiger det som de bruger på administration og inddrivelse

vil enhedslisten bare nøjes med at takke sf

tale om en lov som understreger at forældre med en indkomst over et vist beløb har en økonomisk forpligtelse

og det er et princip som vi i på samme måde som venstre støtter

at fastholde vi mener at det er helt rimeligt at forældre som udgangspunkt både har omsorgspligt og den økonomiske

kan løfte opgaven at fællesskabet skal træde tid det er efter vores

der kan klare sig selv også økonomisk

samfundet træder til hvis man økonomisk ikke kan klare sig selv

at reglerne er så komplicerede at kommunerne bruger uanede ressourcer for at finde ud af at håndtere reglerne og det skal vi selvfølgelig lave om

okay at det nærmest er tilfældigt om forældre opkræves forældrebetaling eller ej det skaber usikkerhed for borgerne og det må være sindssygt frustrerende at arbejde i

et miljø derfor glæder jeg mig selvfølgelig

at høre at regeringen er i gang med at kigge på at ændre reglerne

det vil formentlig også sikre en mere ensartet praksis i kommunerne derfor vil jeg se

i forhold til forenkling af reglerne på området

at kommunikationen mellem borgere og sagsbehandlere lider stor skade når man først

og betale forældrebetaling i forbindelse

desuden bliver forældrene også trukket i børnepenge og boligsikring når et barn bliver tvangsfjernet og da de stadig væk

jo i høj grad er meningen så synes jeg

at de slipper for en forældrebetaling

at de anvendte udgifter til administration af reglerne faktisk overstiger de tyve til tredive million kr der kommer ind i

at kommunerne sætter penge til på at opkræve penge fra forældre der får anbragt

vi slipper for i den forbindelse og

og et økonomisk ansvar for deres børn derfor kan der også ligge noget psykologisk i at fastholde det ansvar selv i en situation som er så ømtålelig som en anbringelse uden for hjemmet fordi der er problemer

det princip i en hvilken som helst sammenhæng vi betaler heller ikke for mad på sygehusene når vi ligger der

behandlingssituation men vi kræver heller ikke

fra forældrene til mad på lejrskoler selv om det jo kunne være lige så relevant

det er jo også problematisk at der er så uensartet en praksis i kommunerne

jo heller ikke en rimelig måde at administrere lovgivningen på

om regelforenkling som jeg tror alle går ind for fordi vi har fået bygget rigtig mange komplekse systemer op så må man jo også vurdere om den regelforenkling skal iværksættes i form af at man har en helt fast takst eller nogle helt andre nemme måder at

kommer til at gælde i den her sammenhæng det må vi vente

til vi ser regeringens forslag til regelforenklinger

den meget uensartede praksis som må opleves som hammeruretfærdig af de forældre som opdager den forskel i praksis hvis de gør det

har jeg en dårlig samvittighed over at det foregår på den måde så derfor er det under

regeringen tager fat her sag og gør det på en måde som vi også kan være tilfredse med

som det ligger her men jeg synes det er velgørende at problemet

en bred enighed om at der er brug for at forenkle området og

gøre det nemmere administrerbart det lød i hvert fald som om der var bred enighed om

nogle andre delelementer som som jeg kunne lytte mig til reglerne om forældrebetaling ved anbringelse er jo nogle gamle regler

det kan vi også se af ankestyrelsens praksisundersøgelse

den her vilkårlige anvendelse af bestemmelserne i kommunerne hvor forældrene i en kommune kan blive bedt om at betale

i en anden ikke er fuldstændig urimelig og ganske svær at forklare logikken i forslaget er også et forsøg på afbureaukratisering og flugter derfor fint med regeringens økonomiaftale med kommunerne hvor man har lagt op til regelforenkling reglerne om forældrebetaling er svære at forstå for såvel medarbejdere som borgere både hvad angår beregning og regler om fritagelse der bruges mange ressourcer på sagsbehandling af et beløb som kan have stor betydning for forældrene

for kommunerne er et relativt lille beløb set i relation til de samlede udgifter der er ved anbringelsen de ressourcer man bruger

på bedre måder og til større gavn for barnet og den unge og vi har jo lige behandlet et andet beslutningsforslag som handlede om at skabe tid til ordentlig sagsbehandling den værste konsekvens er at samarbejdet og kommunikationen med forældrene i de her meget følsomme sager gøres vanskeligere når den samme myndighed som anbringer med eller uden samtykke også er den der opkræver betalingen derfor sker det bla

at man ikke orienterer om forældrebetalingen før et stykke tid efter anbringelsen

mig frem til at forældrene kan opleve som en dobbelt straf det er vigtigt for mig at sige at forældre med anbragte børn har forsørgelsespligt men de bliver jo i forvejen trukket i

og de har stadig væk udgifter til for eksempel bolig tøj legetøj aktiviteter osv

for at barnet kan hjemgives

presset for meget økonomisk vil det også få betydning for hvilken bolig de kan fastholde

lige kommentere nogle af de ting

jeg tror det er meget vigtigt

barnets tilknytning og tilhørsforhold

sin familie bliver understøttet under anbringelsen det handler om barnets kontinuitet uanset om barnet er anbragt eller ej

familie en væsentlig del af kontinuiteten det er vigtigt for mig at få sagt men mange

forældre oplever ikke at der i forbindelse med den her anbringelse som jeg sagde

som en form for magtdemonstration og i forbindelse med anbringelse uden samtykke

opleves det helt særlig urimeligt måske er det egentlig også et udtryk for at kommunerne faktisk har svært ved at håndtere den her bestemmelse på en anstændig måde over for de

fordi den ikke er rimelig så når vi ser at kommunerne

lov forskelligt så kunne det jo også være

fordi de oplever hvilke konsekvenser det får for samarbejdet hvis forældre fritages for betaling på grund af bestemmelsen om at det ville forhindre deres støtte til anbringelse for det er jo en af mulighederne

som ministeren ministeren også meget rigtigt sagde

det virke temmelig stigmatiserende fordi man dermed beskrives som

der ikke vil samarbejde om anbringelsen

så det jeg

gerne vil slå fast er at for os i sf

med at fratage forældrene deres ansvar men

at skabe det bedst mulige samarbejde

meget enklere praksis på det her område